og mai mercado beslutningsforslag nummer

anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

betragter jeg tingets samtykke som givet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

syv og halvtreds imod stemte

får af konsekvenser og hvad den kan føre med sig af konflikter

sig vejledninger og nye formularer

få færdiggjort alle

lovforslag skal træde i kraft

en risiko for at der kan komme et folketingsvalg på tværs og måske gøre den proces mere kompliceret

helt sikkert vil være på plads til den første juli specielt

mange mennesker

hvis ikke det er tilfældet at lovens ikrafttrædelse så bliver udskudt

her aftale som et bredt flertal i folketinget desværre har tænkt sig at gennemføre på trods af modstand hos både lejere og udlejere

og det vi taler om i dag er altså en ratificering

hedder cape town konventionen hvad vedrører den den vedrører populært sagt tinglysning tinglysning af hvad

tinglysning af rettigheder i

fly og flymateriel og så videre det vil altså sige

tinglyses der hvor debitor altså låntageren bor

register der måtte være på det pågældende sted og vi har også i danmark et

register for det jeg kalder tinglysning af rettigheder over fly det føres i trafikstyrelsen

det er åbenbart sådan at udenlandske investorer stiller krav om at et fly skal være registreret

har tiltrådt konventionen den her regulering i tinglysning af flyrettigheder

på den baggrund at det er vigtigt for flybranchen at danmark også kommer til at tiltræde den

forslaget ændrer så vidt jeg kan se intet på vores

under udvalgsbehandlingen er der så lige et enkelt

afklaret jeg har umiddelbart lidt svært ved at se når jeg ser på lovforslaget

hvordan prioritetsrækkefølgen gøres op hvis én rettighed er tinglyst i det her internationale register

en anden rettighed er tinglyst i danmark hvad er det så der kommer

den indeholder også den tilknyttede protokol om specifikke forhold for flyudstyr og det er baggrunden for at vi behandler det her lovforslag i dag konventionen og protokollen vil i fremtiden lette finansieringen af flymateriel ved at

international ordning for registrering af sikkerhedsrettigheder i luftfartøjer og andet flyudstyr socialdemokraterne noterer sig at

utrolig positivt og med de ord skal jeg meddele at vi

vilkår kan nyanskaffe luftfartøjer der er registreret i danmark det er blandt andet fordi tiltrædelsen vil lette finansieringen af flymateriel finansiering finansiering af fly sker ofte gennem forskellige former for kreditsalg hvor investorerne i stigende grad stiller som betingelse ved finansiering at flyet er registreret i en stat der har tiltrådt cape town konventionen og flymaterielprotokollen derfor giver det også god mening at danmark tilslutter sig

ud fra høringssvarene der finder det positivt at der nu lægges op til en tiltrædelse af konventionen og protokollen vurderes det at forslaget vil forbedre danske selskabers konkurrencemuligheder globalt set dansk folkeparti ser som sagt positivt på dette forslag

skabe nogle bedre muligheder for at flybranchen kan få finansiering og jeg synes jo det er fint at vi arbejder for bedre vilkår for flybranchen

jeg bare indskyde her til sidst at jeg ville ønske at flybranchen så også arbejdede for bedre vilkår for deres ansatte og det er klart at her tænker jeg særlig på

det er selvfølgelig en anden debat som ikke rigtig hører til i

adfærd fra borgere eller pårørende som er uacceptabel

det er vigtigt at sige at hver gang en sygeplejerske en portør en parkeringsvagt eller en politibetjent bliver angrebet truet

er det hele velfærdssamfundet der står for skud og derfor er det også et fælles ansvar at modvirke de utrolig kedelige samfundstendenser der er

på det her område jeg kan måske helt

sige at noget af det sidste jeg nåede mens jeg stadig var beskæftigelsesminister var

i samarbejde med folketinget at få strammet lovgivningen sådan at arbejdsgiveransvar også skal udstrækkes til fritiden hvis eksempelvis et overfald på en sygeplejerske eller en politibetjent har at gøre med noget der har fundet sted i arbejdstiden det håber jeg på kommer til

virke godt så vi skal gøre

man jo ikke kan kalde andet end asocial adfærd for det er det

som det er forslagsstillerne bekendt nedsat en arbejdsgruppe i to tusind og tretten under rigspolitiet hvor også politiforbundet

passe ekstra godt på vores politibetjente den arbejdsgruppe fandt

anbefalinger i i stedet hvis vi kigger på selve beslutningsforslaget

ud på at straffen for chikane mod offentligt ansatte tjenestemænd skal være den samme uanset om chikanen finder sted i tjenesten eller i fritiden straffeloven indeholder allerede i dag særlige regler om overfald på personer der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv det drejer sig om § en hundrede og nitten og §

hvor de personer bliver givet en særlig beskyttelse mod

både vold trusler og det man kalder fornærmelig tiltale bestemmelserne og det er nok vigtigt at sige omfatter både situationer hvor offentligt ansatte overfaldes med vold trusler

fornærmelig tiltale i arbejdstiden og situationer hvor overfaldet måtte ske uden for arbejdstiden men

i retspraksis kan jeg sige at det allerede er tillagt betydning i skærpende retning at en trussel mod en offentligt ansat bliver fremsat over for den forurettede uden for arbejdstiden det er der også redegjort for over for folketinget tidligere jeg går jo ikke ud fra at det forslagsstillerne ønsker

vi må i hvert fald ikke komme til ad bagvejen at sætte straffen ned

den uklarhed der er her gør at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget

og her er vi inde ved noget der virkelig

gå på arbejde passe sit arbejde og så opleve at ens familie det kan være børn en ægtefælle

bliver chikaneret fordi man er fængselsbetjent eller fordi man

at det finder sted vold og trusler mod pårørende straffes efter

straffelovens bestemmelser om vold eller trusler og domstolene kan ved strafudmålingen tage hensyn til at forholdet er begået i anledning af offentlig tjeneste det gælder feks hvis det er en ægtefælle til en politibetjent

er altså muligheder for at man ser det som

omstændighed og det vil sige at mulighederne

element hvor det foreslås at normalstraffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om overfald på en offentligt ansat med vold trusler eller fornærmelig tiltale skal fordobles hvis gerningsmanden tidligere

for personfarlig kriminalitet jeg jeg har ikke noget

bestemt tilhænger af at vi sanktionerer der hvor det er nødvendigt og

vil jeg ikke på nogen måde principielt være modstander af det vi skal bare være sikre på at det virker og at det ikke bliver et slag i luften der noterer jeg mig bare at den arbejdsgruppe der har været nedsat tidligere

anbefalet at straffen skulle sættes op der har man derimod anbefalet noget andet nemlig at vi klæder

ikke mindst vores politifolk bedre på til at håndtere de situationer hvor konflikterne

møder man mennesker der har det dårligt man møder mennesker

som er misbrugere som står på kanten af

deres liv og som derfor en gang imellem kan have en adfærd som på alle mulige måder er forkert men som selvfølgelig har rod i at livet for nogles vedkommende bare er så

hvis vi i alle de tilfælde sætter hårdt mod hårdt

vil man se alt for mange konflikter

et af de store privilegier ved at bo i danmark er at vi har så ufattelig dygtige folk siddende i vores ambulancer og arbejdende på de lukkede afdelinger i psykiatrien og i vores patruljevogne

under de mest stressende og menneskeligt udfordrende situationer

faktisk med deres empati deres menneskelige indsigt deres

psykologiske overlegenhed og deres indsigt i livets forhold i øvrigt får nedtrappet konflikter sådan at også vores allerallermest sårbare mennesker kan komme ud af situationer uden at skulle lægges i håndjern

jeg vil utrolig gerne have at vi fastholder de traditioner og den kultur for det er noget af det der gør danmark til et helt særligt samfund det ændrer ikke på at

slå hårdt ned på chikanen på volden på truslerne fordi det er er uacceptabelt men jeg lytter mig altså til at den arbejdsgruppe der tidligere har været nedsat er kommet med andre anbefalinger end det der ligger i beslutningsforslaget her

lidt det samme billede som vi har set med tidligere justitsministre herre morten bødskov

sammenligner to tusind og tretten med to tusind og fjorten

af anmeldelser om vold og trusler efter for eksempel straffelovens § en hundrede og nitten

man diskutere hvordan det skal indrettes men vi ønsker i borgerlig blok at straffe det her hårdere

nogle flotte ord så ikke nogen konkrete handlinger

foregår i regi af beskæftigelsesministeriet og derfor jeg tillod mig lige

det er i mine øjne et meget meget vigtigt bidrag til det forslagsstillerne ønsker

også i forhold til episoder der måtte finde sted uden for arbejdstiden og det er jo et konkret eksempel på

af episoderne der er det afgørende

den politibetjent eller den sygeplejerske der måtte opleve volden truslerne og chikanen

at få ødelagt sit liv eller i hvert fald en del af sit liv eller en del af sit arbejdsliv og derfor er forebyggelseselementet her jo på mange måder

eller på anden vis tage det her alvorligt jeg tror vi må sige at de stigninger

med at sige til vores politibetjente sygeplejersker fængselsfunktionærer at de bare må vente altså jeg tror der er nogle der forventer handling nu og konkret forslag

de konkrete elementer i beslutningsforslaget

er vi ikke uenige om der kan sagtens være elementer der også kan diskuteres mere konkret men når man eksempelvis foreslår at straffen skal være den samme hvad enten der er tale om vold eller chikane inden for eller uden for arbejdstiden

justitsministeriets vurdering er at straffeloven

set er skrappere strengere og strammere

der er opstillet hundrede mand

udleveret fem eller seks skudofre og der tænker jeg

i det her tilfælde også sygehuspersonalet nogle redskaber

pludseligt opståede situationer som man ikke

forebygge mener ministeren ikke at

ser flere og flere af disse disse tilfælde

er bestemt den person der har overskuddet og ikke er belastet og syg eller påvirket der skal sørge for at trappe nederst

at man pludselig oplever vold mod politibetjenten eller der bliver sagt ord

de to ting kan jo ligge utrolig tæt op og ned ad hinanden og der ved jeg bare fra det konkrete politiarbejde at den måde hvorpå vores politibetjente håndterer

der har det svært har en rigtig rigtig stor betydning

politibetjenten handle anderledes fordi man har vedtaget et lovforslag hvor der er stærkere straffe fordi han ved at nu kan vedkommende straffes hårdere

tror bestemt det er mennesker der har så stort overskud at de ofte hellere taler en sag ned end op

den person der chikanerer truer eller udsætter

vil afstå fra at gøre det fordi straframmen sættes op

sanktionen vi er bare ikke sikre på at det betyder at der

i dag har socialdemokraternes store opmærksomhed

er garanter for vores værdifulde offentlige sektor fortjener vores fulde opmærksomhed ikke mindst når de chikaneres

vores politifolk det gælder vores fængselsfunktionærer og det gælder alle andre der varetager

vores samfunds interesser og ikke mindst gælder det deres familier uden deres indsats ville vi ikke kunne opretholde den tryghed for danskerne som vi socialdemokrater vil gøre alt for at sikre lad mig indledningsvis understrege at vi socialdemokrater ikke er bange for at straffe

af at overholde de spilleregler der gælder i vores samfund

skal have en effekt og der er ikke noget der peger på at

end ikke politiet selv eller deres faglige organisation mener at det er vejen til mindre chikane

der står i vores magt for at sikre at offentligt ansatte ikke chikaneres

vi blandt andet har spurgt politiet selv hvilke løsninger de finder er de bedste

det er for få måneder siden på tværs af

der skal sikre at man kan håndtere hvis chikane opstår

kan ske er at vi helt undgår at tjenestemænd udsættes for chikane

er og bliver det bedste redskab

tjenestemænd skal være den samme uanset om chikanen finder sted i tjenesten eller i fritiden når chikanen sker i forlængelse af vedkommendes vedkommendes tjenestemandsfunktion sådan er det jo allerede i dag jævnfør straffelovens § en hundrede og nitten stykke en og

hundrede og en og tyve der giver en særlig strafferetlig beskyttelse mod vold trusler og fornærmelig tiltale bestemmelserne omfatter både situationer hvor offentligt ansatte overfaldes med vold trusler eller fornærmende tiltale i arbejdstiden og i situationer hvor offentligt ansatte overfaldes uden for arbejdstiden i anledning af tjenesten eller

forslagsstillernes fokus på chikane af familier til en

offentligt ansat tjenestemand så er vi socialdemokrater også

i midlet det er dybt forkasteligt at rette sin utilfredshed mod familiemedlemmer til eksempelvis en politimand eller fængselsbetjent og heldigvis sker det sjældent og der er allerede mulighed for at straffe på baggrund af dette lad mig også her henvise til at det er politiets eget ønske at denne type sager forebygges hellere end at strafferammen skærpes ønsket om en ny særskilt

er rettet mod en offentligt ansat tjenestemands nærmeste familie når chikanen sker i forlængelse af vedkommendes tjenestemandsfunktion støtter vi derfor heller ikke det samme gælder

der omhandler dobbelt straf for chikane allerede i dag er det muligt for vores dommere at give en hårdere straf ved gentagen chikane

har vi socialdemokrater ingen og jeg gentager ingen fine fornemmelser i forhold til at at undgå straf men vi skærper til gengæld kun straffen der

det giver mening i dette tilfælde

og politiforbundet på at det ikke løser problemerne med

til at håndtere potentielle potentielle chikanører og løse konflikterne inden de eskalerer vi socialdemokrater har den største respekt for vores dygtige offentligt ansatte det er derfor vi skylder dem løsninger der virker

ikke bare er symbolløsninger

vi skylder dem at lytte til de forslag de selv kommer med og ikke bare trumfer forslagene med noget

nødt til at spørge fru trine bramsen om fru trine bramsen virkelig mener at det er en fair retfærdig straf

trusler om vold over for en politimand

og tyve dages fængsel mener fru trine bramsen

til at chikanere politifolk der bare passer deres arbejde

fru trine bramsen er så at

er bare en kommentar jeg vil sige tak for ærligheden så ved landets politifolk og fængselsfunktionærer hvor de har

at vi tager ansvar for det her ved at sætte et arbejde i gang ved at se på alle de værktøjer i redskabskassen der kan afhjælpe den her problemstilling og der er vi socialdemokrater fuldstændig åbne og lad mig gentage

en situationen hvor ikke engang politiet eller politiforbundet selv peger på at øget straf afhjælper den her problemstilling

signal og det er det signal jeg spørger til

domstolene mener og hvad politiforbundet mener og hvad alle mulige andre mennesker mener nu spørger

fru trine bramsen som i øjeblikket står på folketingets talerstol

mener er et rimeligt niveau mener fru trine bramsen at vi skal fortælle domstolene at det niveau der ligger i dag synes vi er urimeligt

eller mener fru trine bramsen at det er et rimeligt strafniveau et fair

niveau der er i dag med de ti til tyve dage

så man gør det sammen

får man ti til tyve dage altså det er jo en politisk tilkendegivelse

et spørgsmål om at ville ind og rode rundt i alle strafferammerne det

hvis det er at man chikanerer eller udøver vold

den her problemstilling til livs og jeg må igen bare forholde mig til at faggrupperne som oplever chikanen

at øget straf er en løsning på det her problem

medarbejdere der hver dag går på arbejde

arbejdsmiljø i tjenesten men vi har også en forpligtelse til at sørge for at eksempelvis politi og fængselsbetjente ikke chikaneres i deres fritid

ud fra den seneste tids mange chikaner

politibetjente og senest

chikanerne netop er sket i fritiden vi ser med bekymring på de tendenser

desværre ser vi også at visse grupper

skrider ind og går videre således at truslen også omfatter tjenestemandens familie og

uden for tjenesten hvor man er helt uforberedt og måske bliver krænket

også familien bliver påvirket af og meget utrygge vi må aldrig komme i en situation hvor offentligt ansatte og deres familier skal kigge sig over skulderen

betjente heller aldrig blive bragt i en situation hvor de skal frygte at håndhæve loven af hensyn til dem selv og deres familie betjente der chikaneres er beskyttet af straffelovens §

i embeds medfør men sagen bliver langt mere indviklet når truslen sker i fritiden derfor kan man stille spørgsmålet om om

udmøntede strafniveau retspraktisk

har en tilstrækkelig præventiv effekt

rigtig mange af de verbale overfald chikaner og voldsepisoder er tit

af hævnaktioner af tidligere straffede der ønsker at hævne sig på en bestemt betjent der fik den pågældende varetægtsfængslet eller andre ting derfor håber vi at ministeren vil tage initiativ til at fremsætte et lovforslag

at normalstraffen for overtrædelse af straffelovens §

og en og tyve fordobles da vi mener at det vil have en afskrækkende og præventiv effekt vi finder det er nødvendigt med en stramning af lovgivningen for at sikre at overfald på betjente og andre tjenestemænd

ikke fra radikal side at det her beslutningsforslag er løsningen

at straffen for chikane skal være den samme uanset om chikanen finder sted i tjenesten eller i fritiden når chikanen altså er relateret til beskæftigelsen

rapport som en arbejdsgruppe har kigget på arbejdsgruppen kiggede på

på side fem om § en hundrede og nitten stykke en

omfatter både situationer hvor personer udsættes for vold trusler eller fornærmelig tiltale med videre i arbejdstiden under udførelsen af tjenesten herunder situationer hvor de pågældende personer uden for arbejdstiden må anses for at være trådt i tjeneste og

den her del som oppositionen kommer med bortset fra at

det tror jeg ikke var intentionen med forslaget her den anden årsag

er at man ønsker at forhøje normalstraffen

ikke er nødvendigt man kan altid foreslå at hæve straffen

om man vil men det er sjældent at det løser det grundlæggende problem det går ikke til roden og får ikke taget hånd om årsagerne til problemet og derfor er

er mange gode tiltag i flere politikredse og sådanne initiativer kan man kun rose politiet for at tage det er vejen at gå og den slags skal vi have mere af

det

er det rigtigt at man også kan påpege noget i de formuleringer som vi har brugt det er

er et beslutningsforslag og ikke et lovforslag

at klæde politibetjentene på til at håndtere de situationer og afværge dem

lave forebyggende arbejde så det slet ikke sker

ændre fra radikal side hvis arbejdsgruppen havde sagt noget andet

har lyst til at gøre karriere i det offentlige fordi

det er den slags man må tåle nu nævnes der jo i forslaget sådan meget specifikt betjente og jeg ved godt at det er møntet på

grupper af offentligt ansatte men det er jo ikke kun betjente det er

også fængselsbetjente det er socialrådgivere det er lærere og det er mange andre faggrupper

det er et problem som man er nødt til at tage hånd om og det er vigtigt at den lovgivning vi har bliver håndhævet

de her hændelser og det er meget meget vigtigt at ledelserne på arbejdsstederne også tager hånd om de her oplevelser og har en klar strategi for hvordan de håndterer det vi så det rigtig gode eksempel på det her

hvor man indførte en slags nultolerancepolitik efter man havde haft voldsomme problemer

med chikane af politibetjente her reagerede man fra ledelsens side ved at lave en strategi så man tog hånd om chikanen og

chikanen til at aftage noget

at ledelsen tager problemerne

det er vigtigt at man som medarbejder ikke føler man står helt alene med de her udfordringer det er vigtigt at man bliver taget

at der er en klar politik for hvad der skal ske når man oplever det her

og hvordan der følges op på det lige præcis i disse timer er der jo tikket en

pressemeddelelse ind fra fængselsforbundet

fængselsbetjente på syv og halvtreds procent på ganske få år så det her er en udfordring der er til at tage og

faktisk ikke om skærpet straf

at vi kigger på den dynamiske sikkerhed at der er personale nok til stede at man er uddannet i

og det synes jeg jo er interessant i forhold til til det her

justitsministeren har meget fint redegjort for

den nuværende lovgivning som jeg sagde sidst

ikke begejstret for det her forslag fordi

det jo også ifølge justitsministeren kan betyde at straffen faktisk bliver nedsat

forslaget vil alligevel sige at jeg synes der er en del vi skal dykke ned i

at man faktisk udnytter mulighederne når det går ud over offentligt ansattes familier

når man bliver ramt på sin familie det tror jeg vi alle sammen kan sætte os ind i derfor synes jeg vi skal have kortlagt praksis vi skal have oversendt nogle domme så vi kan se om det faktisk sker for det kan godt være at det ikke er nok

den her problematik hvor offentligt ansatte hænges ud af

borgere for magtmisbrug chikane korruption og det der er værre

tage til genmæle det sker uden retssikkerhed

problemet er at det her register

består og hænger frit i rummet selv om

kan man skyde en hvid pil efter den fordi der ikke sker mere det synes jeg

jeg meget appellere til at ministeren tager endnu en runde

den her chikanedel og måske ser på

skal kunne udføre deres erhverv uden at være

alle partier her i folketinget

tages alvorligt vi kan alligevel ikke støtte det

der ligger her i dag

behov for nye lovgivningsinitiativer jeg synes det er ret vigtigt

gennemlæst og analyseret den

identificeres nye behov for lovgivningsinitiativer så lytter man til det og kommer ikke bare

det tillagt skærpende betydning at en trussel mod en offentligt ansat var fremsat uden for den offentligt ansattes arbejdstid

noget af det som forslagsstillerne gerne vil have frem med det her forslag er altså varetaget på den måde

retspraksis vi har også set at

mener at straffen skal fordobles hvis en lovovertræder tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet

vil have nogen præventiv effekt til gengæld mener vi at en lang række af de forslag som er lagt frem

forbedrede registreringspraksis i

sager om chikane mod tjenestemænd brugen af de eksisterende regler om blandt andet polititilhold

uddannelse af politifolk i at forebygge og forfølge tilfælde af trusler og chikane konfliktløsning og den slags ting som kan være med til at

følgerne af chikane mod offenligt ansatte

at beskytte dem der arbejder for fællesskabet

blåt flertal kan man regne med

derfor er det jo et godt signal til de mennesker det her drejer sig om forud for en valgkamp i et valgår

så passende indgå i vurderingen af

det tidspunkt

straffen skal være den samme om man nu er i tjeneste eller

en fordobling af straffen ved gentagelse

regeringen om at gennemføre og det er

om det er betjente eller andre tjenestemænd at man ikke nogen sinde bliver bragt i en situation hvor man skal frygte

at håndhæve loven af hensyn til sig selv og sin familie

at justitsministeren er så optaget af at samtale i hjørnet af lokalet at hun sikkert ikke hører hvad der bliver sagt men jeg siger det nu alligevel nemlig at det undrer mig meget at ministeren mere end antyder

andre der kommer i en situation hvor

skal tage hensyn til at den person der er med til en konflikt er påvirket

ved at der ligger en hård straf bagved

har stået på talerstolen og sagt her i dag det må jeg sige

skal håndtere de konflikter og som gør det jævnligt og på fremragende vis

mange situationer fordi det er kloge og fornuftige mennesker vi giver bare her et klart signal om

kan finde ud af at respektere de menneskers arbejde også i fritiden

enhver situation og derfor kan de trygt udføre deres arbejde så man kan håbe for de her mennesker at de glæder sig meget til et valg og et andet flertal

respekt for helt aktuelt har man jo kunnet følge med i

her til morgen og høre historien om en fængselsbetjent som har været udsat for helt urimelige trusler og den påvirkning det har haft på ham

tale om et værdiskred som vi ikke bare kan se stiltiende på som konservative vil vi have

orden tilbage og det får vi selvfølgelig ved at genskabe respekten for vores politi for vores fængselsfunktionærer og ved tydeligt og endda hårdt at signalere at vi simpelt hen ikke

derfor er det helt naturligt for os konservative

vi vil ikke acceptere at en del af vores tjenestemænd er jaget vildt og vi mener at det er tid at gribe ind

at det selvfølgelig bør være en skærpende omstændighed hvis en gerningsmand chikanerer

tjenestemands familie som følge af noget den pågældende har skullet håndtere på sin arbejdsplads

for vedkommendes familie er direkte primitivt og nederdrægtigt straffen er for lav og den bør være højere

der er nogle der spekulerer i den lave strafferamme og vi ønsker at ændre på den sidst men ikke mindst

at signalere det må ikke være sådan at man som tjenestemand der forsøger at udføre sit arbejde og sørge for vores alle sammens ro og orden i samfundet skal gå og være særlig bekymret for særlig voldelige typer der måtte finde det interessant og morsomt at true vedkommende eller vedkommendes familie det her er ganske alvorligt og jeg håber at nogle af dem der ikke ønsker at støtte det her forslag

følger lidt med i de beretninger der i dag også kører på danmarks radio hvor man får et ganske udmærket indblik i hvad det faktisk er de her mennesker udsættes for når de forsøger at holde ro og

vi ser med stor alvor på de sager der desværre stadig verserer i

fængselsfunktionærer er ansat til at varetage et stykke

men desværre også et arbejde

udsat for chikane trusler og repressalier derfor skal de også nyde en særlig beskyttelse i vores straffelov og

som bekendt allerede i dag

trusler om vold mod offentligt ansatte tjenestemænd er efter

som rigspolitiet lavede som følge af den debat som

her i folketingssalen sidste år og

en standardsag standardsag om trusler om vold

en politimand i nyere retspraksis lå

kan man læse at gennemgangen viser at straffen i sager om vold altså

mod en fængselsfunktionær eller en politibetjent i

tredive dages fængsel hvis der er tale om mindre alvorlig vold og

tres dages fængsel i ordinære voldssager så når man slår på en person som vi som samfund har valgt skal sørge for at loven bliver håndhævet så er folketingets svar

det man skal huske på er at mange af dem som begår de her overgreb

folk der i øvrigt er lovlydige borgere en er altså rocker og bandemedlemmer som tænker i at

der bare passer deres arbejde og de tænker selvfølgelig også i at normalstraffen

er flertal her i folketinget for at gøre noget ved det det synes jeg er meget meget ærgerligt men jeg vil godt kvittere

socialdemokraternes retsordfører om at man faktisk mener at strafniveauet er i orden

beslutningsforslaget reelt vil føre til at strafniveauet

villige til at sløjfe den del det var sådan set ikke formålet men det er jo juridisk diskussion

om hvad strafniveauet skal være og og der er vi altså

træffe deres valg på den baggrund

vi havde dog håbet at regeringen var villig til at se nærmere på det her spørgsmål

det var det justitsministeren tilkendegav sidste gang

jeg synes det er ærgerligt at regeringen ikke

men man må jo forholde sig til at der er sket en vækst på området i negativ retning

og at fængselsforbundet i dag er ude

så selv om vi ikke kunne blive enige om

jeg faktisk håbet at vi kunne få en debat om

i udvalgsbehandlingen vil forfølge påstanden fra socialdemokraterne om

som altså er gennemført men som tilsyneladende ikke har haft den nødvendige effekt kan jeg faktisk ikke se nogen steder

og jeg synes det er lidt ærgerligt at vi politikere nogle gange gemmer os bag ved udvalg i stedet for

at ti til tyve dages fængsel for at true en politimand

helt fair straf det er helt i orden at sige at vold mod en polititjenestemand i funktion

ti til tredive dages fængsel det er helt i orden at have de synspunkter og man må antage

det er bare ikke hvad vi vil i venstre og det er heller ikke hvad de øvrige borgerlige

er vigtigt at vi holder det her emne på dagsordenen og jeg glæder mig over at at selv om man ikke er enige i midlerne

nye initiativer på bordet så er der dog en klar

det her voksende problem og så må jeg jo håbe på at vi på den her side eller på

der er allerede inden for det nuværende bødesystem mulighed for

økonomisk formåen og den økonomiske fordel som måtte være opnået ved

diskutere med sf om vi kan lave et bedre bødesystem

helt ærlig og sige at med de mange presserende opgaver vi har liggende på bordet lige nu

det nødt til at komme lidt længere ned

ikke synes at bødesystemet er væsentligt men fordi vi som det er alle bekendt slås med nogle rigtig store problemstillinger

positiv tilkendegivelse om at kigge på området men jeg kan

hvornår vi kommer til den her specifikke

der er så lang tid til den første april vores erfaring med hurtigtarbejdende udvalg er sjældent at de kan arbejde så hurtigt men det er nok fordi det er et stykke tid siden

at der er behov for at få et udvalg til at se på det her alene af

at vi faktisk synes at det system vi har i dag er ganske fornuftigt

man til fare for trafiksikkerheden men vi synes ikke at den bøde skal differentieres

er en underforståethed som

tror faktisk at det at det gør ondt og og jeg synes ikke man skal gå ned ad den vej som sf her peger på

indtægtsregulering af bødesystemet det system vi har i dag hvor der er delvis indtægtsregulering på en række områder

fuldstændig ligeglad med de bødestørrelser man man får og og

det det udvalg vil komme frem til vil vi sandsynligvis også afvise

man har en høj indkomst kan være at man arbejder tres eller halvfjerds timer

synes det ville være et kedeligt princip generelt at indføre i vores bødesystem så er det rigtigt så er rabatter til studerende og til pensionister måske også af historiske årsager men jeg

og

individuelle situation vi kigger jo ikke på deres indtægtsforhold

og så får man normalt hvis man er i den samme situation

ikke enig i den argumentation som ligger bag

i at bruge indtægtsregulering på nogle bødeområder og det er også baggrunden for at

i dag justitsministeren åbnede op for at

denne praksis kan udbredes til andre områder og det bakker vi socialdemokrater

ønsker man at indføre indtægtsregulering på flere områder skal man dog også være opmærksom på at det er forbundet med store administrative omkostninger at udmåle bødestraf på baggrund af indtægt

også nogle problematikker problematikker i forhold til at

mange danskere har varierende indkomst

måned over et år ligesom indkomsterne kan variere fra år til år derfor kan

være uklart hvilket grundlag en bødestraf skal udmåles på baggrund af og i hvert fald

vil det være forbundet med store omkostninger

kunne udbredes jeg tror der er behov for at

vi går videre med det med de ord skal jeg meddele at

sympatisere med det er mere spørgsmålet om

rimelige bøder der spøger her tænker dansk folkeparti eksempelvis på fartbøder i slutningen af januar kunne

bakker fuldstændig op om at fartsyndere

af en fotovogn en lige på den grænse

den fartgrænse for det er nemlig oftest der

set at fotovogne var placeret i nærheden af skoler børnehaver plejehjem og i centrum af byer hvor der færdes mange bløde trafikanter

kørselsforholdene ofte er ringe man kunne godt få den mistanke at disse nye fotovogne er en pengemaskine der skal

spytte penge i statskassen der er jo immer væk sat en en

det i hvert fald forfejlet derfor vil vi også

forslag sikre os at det ikke er beregnet som en merindtægt til statskassen men at det får en præventiv effekt og derfor har vi nogle spørgsmål vi gerne vil

have svar på i forbindelse med udvalgsarbejdet

gerne vide om det er alle former for bøder

tænker på om der er nogen bagatelgrænser og hvilke slags bøder der skal indtægtsreguleres

der eventuelt er et loft over bødestørrelserne ud fra de forskellige kategorier af

er sagt er dansk folkeparti enige med forslagsstillerne

og at der skal være en vis retfærdighed

bødens størrelse afspejler personens økonomiske formåen nogenlunde de samme spørgsmål og bekymringer har vi også når forslagsstillerne tænker

den samme indtægtsregulering ind i forhold til virksomheder for vi er helt enige i at virksomheder ikke skal kunne spekulere i

det kan betale sig at bryde loven fordi bøden er for lille men vi har behov for at få tingene belyst i udvalget derfor er dansk folkeparti som udgangspunkt positivt indstillet over for forslaget men vi vil dog afvente udvalgsbehandlingen før vi endeligt kan give

personens indtægt

se på om det skulle udvides men jeg er enig med justitsministeren i at det

skal gennemarbejdes grundigt af straffelovrådet og lige nu

syrienskrigere derfor kan vi radikale ikke støtte det her

forslagsstiller vide at det ikke er sådan en ideologisk modstand mod forslaget det er mere en lavpraktisk modstand og en

straffelovrådets tid tak for

gælder andre lovområder vi synes at

kapitalstærke virksomheder kan få et ordentligt smæld når de overtræder lovgivningen sammenlignet med den lille enmandsvirksomhed eller andre der er virkelig brug for en graduering og

så hurtigt som muligt derefter så vi kan få sådan en ændring af lovgivningen til at træde i kraft ikke om et

at

vil der

af både økonomisk og administrativ karakter derfor er det ikke den rigtige vej at gå at kaste endnu flere udgifter over på virksomhederne vi kan derfor ikke støtte

set meget tilfreds med jeg tror ikke at der er nogen tvivl om

penge selvfølgelig betyder noget og har man en lavere indtægt så betyder en bøde på tusind kroner sådan set mere end

og hvis vi skal argumentere ud fra synspunktet om at bøder skal være præventive så må de altså også være

det er jo ikke et princip vi er ubekendt med

gange promillen og det vil sige at

om man tjener meget eller lidt og det rammer lige hårdt derfor

at det når man går over for rødt lys

modtage en fængselsstraf

en fængselsstraf koster det sådan set lige meget for alle borgere for de mister præcis den indtægt eller position de har i samfundet når de skal ind og sidde i fængslet

i finland og sverige derfor ved vi at det

lade sig gøre at finde nogle modeller som tager

være fornuftigt at få undersøgt det i et udvalg og det håber jeg så

i sf synes at netop det her skal undersøges i et udvalg er jo

at vi godt er klar over at der er mange forskellige bøder og

principielt at der er noget rigtigt i

skal de altså ramme lige hårdt

i udgangspunktet i dag så vi ser frem til at vi arbejder videre med det her forslag dansk folkeparti har nogle spørgsmål som de

stille i udvalgsarbejdet det hilser vi velkomment

satser jeg på at vi en gang med tiden får et system i der mere bygger på indtægtsregulering af bøder

af flygtninge og der kommer jo temmelig mange flygtninge i løbet af året her og der

kan det være vanskeligt for nogle kommuner uden videre at kunne sikre dem en bolig

at at gøre reglerne mere smidige når det gælder om at oprette bofællesskaber

reglen er formuleret sådan at den gælder generelt men

at der kommer mange flygtninge men som det bliver skrevet i lovforslaget

vil den også kunne bruges i andre tilfælde

man har brug for mindre bofællesskaber

har anvisningsretten og i helt særlige tilfælde som der står kan oprette de her mindre bofællesskaber

indeholder også nogle ændringer i boligstøttereglerne som er tilpasset den her ændring der sker i anvisningen og

udgiftsneutralt men det er lidt svært at gennemskue de regler så

kommuner der modtager og boligplacerer flygtninge i år forventer kommunerne at skulle modtage væsentlig flere flygtninge end tidligere regeringen og kl har derfor aftalt en række initiativer der skal hjælpe kommunerne med at etablere boliger til flygtninge et af initiativerne

en ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber det er de regler som vi lægger op til at ændre med dette lovforslag konkret betyder det at vi ændrer de gældende regler som siger at et såkaldt bofællesskab skal bestå af mindst fem værelser og et fællesrum med lovforslaget

mindst tre værelser og et fællesrum ændringerne vil betyde at det bliver lettere for kommunerne at finde boliger til de ekstraordinært mange flygtninge

dette er blot et af regeringens initiativer som skal hjælpe kommunerne med en vellykket integration og den nyankomne flygtning hurtigere at opnå beskæftigelse selvforsørgelse og aktivt medborgerskab

for bofællesskaber for flygtninge lovforslaget vil også kunne komme andre grupper med beskedne indkomster til gavn

disse bemærkninger skal jeg derfor meddele at socialdemokraterne støtter

at skulle modtage cirka tolvtusind flygtninge i to tusind og femten og det er kommunerne som har ansvaret for at skaffe permanente boliger til flygtninge dertil kommer at mange af de tolvtusind mennesker også vil søge om familiesammenføring så tallet bliver nok langt højere regeringen ønsker at kommunerne skal

løse opgaven primært ved at bruge den kommunale anvisningsret til almene familieboliger enten til selvstændige boliger eller til værelser i kollektive bofællesskaber

integrationsudspil hvor det endnu en gang ser ud til at flere hundrede millioner kroner skal postes ud i hjælp til asylansøgere jeg vil mene at pengene kan bruges andre steder i nærområderne flygtninge har et retskrav på en bolig og derfor kommer de også foran i køen et af argumenterne herfor er at de flygtninge der kommer til kommunen ikke har haft mulighed for at blive skrevet op til en bolig men det har den mor eller far efter femten til tyve år i parcelhus

nok heller ikke tænkt på beboere og borgere der står på venteliste til en bolig har ikke et retskrav på en bolig

bede ministeren om at garantere at de socialt udsatte ikke kommer bagest i køen

være en økonomisk gevinst for kommunerne når de anviser

gælder det samme for de socialt udsatte og

hjemløse ellers kan man jo frygte at der sker en forfordeling det er så vigtigt at danskerne ikke kommer bagest i køen fordi regeringen har travlt med at give boliger og job til asylansøgere jeg undrer mig

flygtninge ikke søger asyl i det første land de kommer til

er sikkert at være

alle sammen dublinforordningen hvor eu landene har indgået en aftale

om asyl man kan ikke henvise flygtninge til de områder der står på ministeriets ghettoliste og det er også fornuftigt men med dette lovforslag lovforslag

andre attraktive boliger og så

risikere at skabe nye parallelsamfund ministeren bedes redegøre for om

står i lovforslaget at kommunen får hundrede procent anvisningsret hvordan vil det

og stået på venteliste i flere år til at få en bolig der vil være tolvtusind mere om buddet til en bolig

kontanthjælpsmodtageren med flere dette lovforslag

kan betyde at flygtninge kommer foran i boligkøen foran beboere og borgere der har stået på den her venteliste i mange år men også mennesker som står i akut boligmangel og er det fair over for danskerne at de kommer bagest i køen i forhold til udgifter i forbindelse med boligstøtte bedes ministeren også svare på hvor meget det vil komme til at koste i øgede udgifter på området i lovforslaget står der at

en million kroner om året til refusion af kommunernes udgifter som følge af garanti for lejernes forpligtelser til istandsættelse af boligen ved fraflytning hvad indeholder dette konkret der står i lovforslaget at det er et skøn

er dybt skeptiske skeptiske over for dette lovforslag vi mener det er helt absurd at man poster så mange

række dårligere stillede asylansøgere i nærområderne som ikke får

forestille jer hvor meget hjælp vi kunne give for de midler som regeringen har sat af til asylansøgere hvis bare hjælpen fokuseres på nærområderne regeringen har ladet stå til imens tusindvis af asylansøgere er væltet ind over grænsen det har gjort at der kommer tolvtusind alene i to tusind og femten for slet ikke at tale om

personer der kommer med de ekstra familiesammenføringer nu står vi i en situation hvor kommunerne skal finde boliger til alle de her mennesker og

i forslaget lægges der endda op til at man sætter huslejen ned så de kan betale lejligheder

som almindelige danskere skal betale flere penge for

det er jo den million kroner om året der går til det vi finder at flygtninge

får en fordel på dette område og hvorfor skal de så ikke betale hvis de ødelægger gulvene

man gerne vil bo i et bedre land end det man kommer fra vi er også enige om at der skal oprettes asyllejre i nærområderne så folk i højere grad kan blive der i stedet for at rejse til den anden side af kloden

færre asylansøgere til danmark men indtil det sker

være et sted at bo til dem der får asyl i danmark og det her lovforslag tager hånd om

skaffe flere boliger hvad vil dansk

indtil vi får ændret reglerne for at finde

og jeg citerer en af overskrifterne i dag har været at thornings mål er tredivetusind flygtninge i job på to år et meget relevant spørgsmål må være hvor mange danskere er det thornings mål

og springer køen over det er sådan en af de

kunne komme ind nu kommer man så med et forslag fra regeringen der siger at flygtninge

positive særbehandling ligner jo den flygtningepolitik som

drejer det sig bare om at flygtninge skal først

skabe nogle ordentlige boligforhold for

har stillet forslag om

der skal være flere betalelige boliger altså at boligen skal være en menneskeret

den boligpolitik der er blevet ført gennem de sidste mange år har gjort at antallet af betalelige boliger svinder ind

skal vi en anden vej frem sådan

vi må sige at

er særdeles velegnede til at løse den her meget presserende opgave de er godt vedligeholdt og de er oftest bygget i en god standard

svendborg hvor nyrenoverede almene boliger

tages i anvendelse det er jo en fuldstændig barok situation vi skal udnytte de muligheder vi har og forslaget om at ændre reglerne for kollektive bofællesskaber vil også komme til at gavne andre grupper med lave indtægter for eksempel kontanthjælpsmodtagere

studerende mange af de her grupper deles faktisk

om et lejemål men det sker altså også fordi reglerne egentlig er lidt uoverskuelige så sker

urimelighed ved lejefastsættelsen

én bliver udlejer i en almen bolig og andre bliver fremlejetagere

huslejefastsættelse som går efter objektive kriterier altså hvad er det rum man får stillet til rådighed hver og det vil blive et stort fremskridt for de grupper af

søge sammen i en lejlighed og det kan være en udmærket løsning et andet

er oprettelsen af en boligbørs

om man ønsker at udleje en

flygtning under

vi skulle oprette en offentligt finansieret boligportal som man ser det i en række kommuner i sverige det ville gøre det billigere for lejerne at søge boliger på den

men det ville ministeren ikke medvirke til og jeg ser faktisk forslaget her som en lille imødekommelse af

sørge for en offentlig formidling det her er en nødsituation hvor der skal skaffes ordentlige boliger til rigtig mange mennesker

det skal skal ikke medføre at boligstandarden i danmark bliver lavere så derfor

stadig at vi bygger rummelige og gode boliger som vi for eksempel gjorde

halvfjerdserne enhedslisten synes at det er et nødvendigt og et rigtigt og et godt forslag der er kommet her og vi støtter det og jeg skal meddele fra sfs ordfører som ikke kunne være her at

tage flere flygtninge

vi lige har vedtaget men hvem var ikke med der dansk folkeparti ønskede at støtte investorerne i stedet for

at mennesker med almindelige indtægter kan få noget at bo i for eksempel

rejser væk fra flygter fra om at oprette

vi kan sende asylansøgere der kommer til danmark for at søge asyl her ned til

konflikterne ophører og når det igen er trygt at vende hjem vi ønsker også at asylkonventionerne i verden bliver ændret så de tager højde for at rigtig mange asylansøgere i dag

når der er kriser i deres lokalområder vel primært må man tro fordi de

få et bedre liv end i deres egne nærområder det er

set ikke en legitim årsag til at

søger asyl i tyrkiet så det ønsker vi at ændre men indtil det sker

skal vi jo finde bolig til de asylansøgere der får asylstatus i danmark de skal ikke blive boende i asyllejre hele deres liv eller de næste år af deres ophold i danmark de skal ud af asyllejrene når de har fået asylstatus og bo i en almindelig bolig uden for asyllejrene det her lovforslag tager hånd om

fremskaffe sådanne boliger til asylansøgere

i danmark

en enighed der også inkluderer dansk folkeparti

at de skal ud af centrene og bo et andet sted når de har fået asylstatus hvilket de har

til formålet vil lovforslaget her sørge for at det bliver nemmere

almennyttige boliger på tre fire værelser ud over fællesrum til bofællesskaber

men reglen vil ikke kun gælde dem

studerende ønsker at bo i bofællesskab vil de også kunne få adgang til den her nye type bofællesskab bestående af mindre lejligheder end de hidtidige regler tillader at man kan få bofællesskab i

desuagtet at vi synes at reglerne for at få asyl i danmark er for lempelige og forkerte og at vi bør oprette asyllejre i nærområderne tager vi udgangspunkt i de regler som er i dag

skal man sørge for at dem der får asyl har et sted at bo

sende dem ud af asyllejrene

sørge for at de ikke skal ud at bo på gaden de skal da have et sted at bo

ordføreren troede at det handlede om asylansøgere og ikke folk

så kunne ordføreren undgå at forholde sig til at

fået asyl som ikke kan blive boende i lejrene

blive boende i lejrene

er dansk folkepartis løsning ud over bare at sige nej

hundrede procents anvisningsret hvilket betyder at de folk der søger på traditionel vis

kommer bag i køen det er meget enkelt det vil vi ikke være med til

ikke vores ansvar det er regeringens ansvar ikke vores

have begrænset starthjælpen vi vil gerne have lavet nogle stramninger

for at de almennyttige boligselskaber får de mange milliarder kroner

når kommuner anviser uanset om det er flygtninge indvandrere eller hjemmefødte danskere til de fem og tyve

sker det uden om den almindelige boligkø sådan er det det bakker dansk folkeparti op om det som dansk

den praksis som har været

at når kommuner anviser flygtninge til de op til fem og tyve

har her vi mener at det er givet at en forholdsvis stor andel af dem der modtager asyl i danmark

bliver boende i danmark og derfor er det bedst at få dem ud blandt almindelige danskere så de kan blive integreret i det danske samfund

at vi har en regering der ikke har taget

rigtig mange asylansøgere til danmark

kunne der siges utrolig mange og lange ting om

at der skulle gøres en hel masse

som en praktisk foranstaltning til at løse det gigantiske problem som en lang række af vores kommuner står med med at skulle placere de her

og dermed har ret til at være her og som vi derfor også mener at vi har en pligt til

ud over at vi gerne vil lytte til det som

set også indholdsmæssigt at det her er en ganske fornuftig pragmatisk

måde at løse i hvert fald et lille hjørne af det problem som kommunerne står med nemlig en mulighed for at kunne anvise

enkeltværelser i nogle noget mindre

kollektiver end dem man har mulighed for

og som er kommunernes virkelighed som er de her menneskers virkelighed mener vi at det her lovforslag er er et udmærket og helt fornuftigt og ligetil lovforslag som vi derfor

noget som lovforslaget overhovedet ikke indeholder

give sine principielle holdninger til kende til

lang række andre ting men forslaget udmønter jo som flere har sagt

med kl den ottende januar om integrationsområdet lovforslaget ændrer almenboliglovens regler om kollektive bofællesskaber der bliver indrettet i almene familieboliger det udgør kan man sige en håndsrækning til kommunerne som jo har ansvaret for at sørge for permanente boliger

flygtninge som det fremgår

forventer vi at kommunerne skal modtage cirka tolvtusind flygtninge i år

naturligvis en meget meget stor opgave og derfor er jeg glad for at det her lovforslag

for vores kommuner kommunerne vil kunne bruge den anvisningsret som de har efter almenboligloven til at anvise almene familieboliger til flygtninge og her anvises én person ét par eller én familie til én bolig kommunerne har imidlertid ønsket at kunne anvise flere personer uden indbyrdes relation til én bolig især enlige unge mænd og det er her bofællesskabsreglerne kommer i spil i forhold til lovgivningen bofællesskabsreglerne udgør en fin juridisk ramme for at kunne anvise flere boligsøgende til én bolig idet beboerne så deles om køkken

der gælder for alle i danmark som skal bosætte sig i danmark og man bliver altså flere om at betale huslejen

at der kan indrettes bofællesskaber i mindre boliger

bliver det altså muligt at indrette bofællesskaber i en del flere boliger så vi kan skaffe nogle flere boliger til de flygtninge der kommer til landet

flygtninge men det er vigtigt at være opmærksom på at der er tale om generelle ændringer her vi indfører ikke særregler for bofællesskaber

flygtninge bofællesskabsløsningen kan også bringes i spil for andre grupper som jeg har nævnt med beskedne indkomster det kan være studerende kontanthjælpsmodtagere og andre så på den måde ser jeg frem til udvalgsbehandlingen af det generelle lovforslag så har der været en diskussion

det her ikke vil medføre at boligsøgende som står på venteliste til en almen bolig kommer til at vente i længere tid jeg hørte også tale om at det skulle være hundrede procent anvisningsret

kan blive udlejet på sædvanlig vis men det er imidlertid også klart at flygtninge der kommer her til landet

skal have en permanent bolig hvad enten det nu bliver en selvstændig bolig eller et værelse i et bofællesskab

skal der jo foretages en konkret vurdering af de boligsøgende sammenholdt med beboersammensætningen i den afdeling som den

eller bor i

foretaget en konkret vurdering af flygtningens behov i forhold til de andre boligsøgendes behov og det finder jeg både hensigtsmæssigt og rimeligt lad mig så sige kommunerne har fem og tyve procent af lejlighederne til rådighed for deres anvisningsret og ikke hundrede procent men man kan lave aftaler der går længere end de fem og tyve procent det kan man typisk gøre til nogle af de

bofællesskaber hvis man ønsker det men de har altså kun de fem og tyve procent det betyder at ventelisten for almindelige mennesker der står skrevet op gælder for de fem og halvfjerds procent af boligerne som den altid har gjort og så bruger kommunen sin anvisningsret til de resterende fem og tyve

kollektive boliger

hinanden jeg kan sige at initiativet er under udmøntning i ministeriet for børn ligestilling integration og sociale forhold selve opgaven bliver snarest muligt sendt i udbud til en ekstern aktør så den ligesom er klaret men der ligger altså en mulighed for at man kan bruge det her så stillede fru karina adsbøl spørgsmålet jamen det her er kun fire

der er indgået med kl den ottende januar er man jo enige om at iværksætte en lang række forskellige konkrete tiltag som kan imødekomme kommunernes udfordringer med at finde og etablere boliger og det her er jo bare en del af tiltaget

de kollektive bofællesskaber men der indgår også i forståelsen med kl

at regeringen regeringen vil søge folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven hvorefter kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan i forbindelse med en midlertidig indkvartering af flygtninge og så henvises der til et lovforslag

miljøministeren som fru karina adsbøl rigtigt sagde derudover

forståelsen at der er afsat en pulje

integration af flygtninge i kommunerne den udmøntes på en hundrede og fem og tyve million kroner til investering i kommunerne regeringen vil yde et ekstraordinært integrationstilskud på to hundrede million

er der enighed mellem regeringen og kl om at der skal iværksættes yderligere initiativer for at understøtte kommunernes modtagelse af flygtninge og regeringen

en boligbørs som jeg har nævnt

kontakt mellem danskere der ønsker at udleje til flygtninge indvandrere

er enige om at iværksættelsen af de her initiativer

indvandrerfamilier det betyder ikke ikke kommer til at diskutere det fremadrettet men det her er en del

flygtninge og så prøver man at dække sig ind under det her i forhold til de unge som står og mangler boliger

man regner med at fire hundrede af de her boliger

vi vil ikke anvende den kommunale anvisningsret her så kan de vel selv bestemme

også ud over den situation vi er i nu for at sikre en bedre blandet beboersammensætning og andet men det er jo altid op til kommunen og det enkelte boligselskab i de afdelinger hvor man gør det men men det er noget vrøvl at der er hundrede procent anvisningsret der er altså kun fem og tyve procent ved lovgivning

studerende og handicappede og andre der måtte kunne få gavn og glæde af et

det bare sådan at loven gælder for alle i danmark men det er klart at det her er lavet med henblik på at kunne huse en række af de flygtninge der kommer til danmark men loven er ikke indrettet sådan at den at den ser til en bestemt farve eller

slags mennesker den gælder for alle der vil have mulighed for at bruge den og søge de her boliger som nu måtte blive oprettet

at det ikke er alle steder man bruger fem og tyve procent anvisningsret der aftaler man

fem og tyve procent nogle steder

boligorganisationen skal leje det ledige værelse ud til

det jeg hentyder til og det kan godt være at det måske er lidt svært at forstå eller at jeg har udtrykt mig uklart men jeg skal bare lige have ministerens svar på at det er kommunalbestyrelsen der bestemmer om de vil anvende de her muligheder og

forpligtelser vi skal modtage de her flygtninge vi er også en del af krigen i syrien som

på nuværende tidspunkt i færd med fuldstændig at integrere i samfund fordi man

at man ikke kommer til at tage initiativ til at de her mennesker nogen sinde bliver sendt hjem

forhandlingen

eksportere danske uddannelser der har været nedsat en arbejdsgruppe eller ekspertgruppe der har anbefalet at der skabes en fleksibel

lovhjemmel hvorefter et udbud i udlandet af ungdomsuddannelser fra dansk side kan anerkendes officielt herunder at eksamensbeviser certificeres så de giver adgang til relevante videregående uddannelser eller beskæftigelse i modtagerlandet lovforslaget bygger på anbefalingerne fra ekspertgruppen

den model der blev indført for de erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet i to tusind og ni med lovforslaget etableres den retlige ramme

i udlandet gennemføres i et selskab med begrænset hæftelse udbuddet i udlandet må ikke risikere at blive en belastning for de danske aktiviteter hvor der overføres statslige ressourcer til udlandet med disse ord anbefaler venstre og det konservative folkeparti

min kollega fra venstre også lige

det betyder på den ene side kvalitetsudvikling af vores danske uddannelser og på den anden side betyder det

vi kan udnytte potentialet for eksport af den viden og de uddannelseskompetencer vi har i danmark

er ikke umiddelbart gyldigt i danmark man får ikke automatisk

anden autorisation i danmark

bekymrer det ikke den socialdemokratiske ordfører at lo fremhæver at vi kan risikere social dumping i danmark og at dansk arbejdskraft bliver udsat for en urimelig konkurrence fordi der er udlændinge der nu med en dansk ungdomsuddannelse ryggen kan tage til danmark

få en godkendelse efterfølgende af ministeriet og derefter gå ud

skolerne først og fremmest skal bruge tid og kræfter på at forbedre hjemlige uddannelser

børn og unge og her er der jo nok at tage fat på stort frafald stort omvalg og især erhvervsuddannelserne står foran mange forandringer på grund af erhvervsuddannelsesreformen derfor virker det underligt

at man allerede nu vil give skolerne lov til at kaste sig ud i udenlandske eventyr vi har også noteret os indvendingerne fra arbejdsmarkedets parter og at ministeren har ændret lovforslaget efter møder med disse og det er jo godt nok at ministeren lytter vi har også forstået at der er flere og flere lande der udbyder deres uddannelser i udlandet men spørgsmålet er om vi ikke i første omgang skal få vore egne til at virke før vi sender dem ud vi er klar over at ministeren kan gribe ind hvis skolerne ikke lever op til en lang række regler at elever i udlandet ikke umiddelbart får ret til at bruge deres uddannelse i danmark og at udbuddet sker som indtægtsdækket virksomhed men grundlæggende må det være sådan at man skal sigte efter at forbedre danske

trods alt betalt af skatteyderne vi ser så også at skolen

altså den skole som vil udbyde først i det fjerde år skal give overskud men hvem skal så dække et underskud når ministeren lukker uddannelsen

godt tænke mig at få svar på lovforslaget giver også ministeren en lang række bemyndigelser det kan let føre til en løs ministerhånd især i disse mærkelige tider hvor grænser ses som noget dårligt man kan også frygte at der er en snedig bagtanke med lovforslaget man kan uddanne udlændinge efter dansk forbillede de kan så efterfølgende søge arbejde i danmark og dermed gøre det sværere for danskere at få arbejde det har været los frygt

og selv om lovforslaget er blevet skærpet så prøvebeviserne i udlandet ikke

automatisk har gyldighed så skal der nok være mange arbejdsgivere i danmark der ser stort på det når eu borgere fra for eksempel østeuropa står med et erhvervsuddannelsesbevis fra en skole der har undervist efter dansk forbillede man kunne også forestille sig at det bliver en smal sag at få godkendt sit bevis når man først er i danmark og arbejdsgiverne presser på over for ministeriet

dette og andre forhold bliver vi nødt til at se nærmere på under udvalgsbehandlingen før dansk folkeparti kan give sin mening til kende indtil videre er

danske uddannelser i udlandet vil give en bedre fælles forståelse og større muligheder for at samarbejde med lande rundtomkring i verden flere steder i verden sætter man jo lige nu turbo på uddannelse og her har danmark en stærk mulighed for

bidrage vores erhvervsuddannelser stx hhx htx og hf er noget særligt i forhold til resten af verden uddannelsesministeren har lige været en tur i vietnam og jeg har læst at undervisningsministeriet i vietnam ønsker at gøre undervisning i vietnam mere interessant og inspirerende for eleverne og de har vendt blikket mod danmark hvor eleverne er glade for at gå i skole og bliver gode til at arbejde selvstændigt vores danske uddannelser bygger på en demokratisk dannelse og giver de unge gode muligheder i livet

modsætning til måske dansk folkeparti synes jeg at det ville være godt at det ikke kun sker i danmark men også kan ske i udlandet ønsket fra

danmark er jo et vidensamfund og vi skal

vi er kendt for vores meget højt kvalificerede uddannelsessystem og det er sådan set kun oplagt at vi

vigtigste indsats i vores eget land vores eget demokrati for at hæve vores uddannelsesniveau

et udbud af danske uddannelser i udlandet jo med til at

dygtige højt kvalificerede studerende formidlere undervisere forskere som er med til at forbedre og udvikle det danske vidensniveau men fra sfs side har vi også nogle bekymringer som vi har givet udtryk for gennem spørgsmål vi har stillet

som vi fortsat vil følge

ikke slækkes på det høje danske kvalitetsniveau på uddannelser i danmark skal ministeriet som bekendt føre tilsyn for at sikre at uddannelsesinstitutionerne lever op til de påbudte danske standarder jeg tror ikke men jeg ved det jo ikke

er nok at ministeriet udfører kvalitetskontrol på uddannelsernes danske base det er nødvendigt at der føres et offentligt tilsyn som kan sikre at uddannelserne lever op til de danske standarder

hvordan man vil implementere kvalitetssikringen sådan at den også

på det blev jeg svaret at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til hvordan kvalitetssikringen vil blive implementeret så jeg vil på det stærkeste opfordre til at der i forbindelse med lovforslaget udarbejdes nogle retningslinjer for kvalitetssikring som sikrer de fornødne standarder også selv om vi på nuværende tidspunkt ikke ved hvilke uddannelsesinstitutioner som vælger at oprette afdelinger i udlandet derudover

finder jeg det også kritisabelt at man med lovforslaget ikke har afsat midler til brug for institutionernes etablering i udlandet det kan komme til at gå ud over de mindre uddannelser som ikke har det økonomiske råderum der skal til for at oprette afdelinger i udlandet og det kan betyde en skævvridning mellem de store og de små institutioner

opfordre til at man overvejer om der kan laves en eller anden form for ordning en fond andet som sikrer at også mindre institutioner får mulighed for at udbyde netop deres uddannelse i udlandet det kunne jo godt være det var en af de mindre uddannelsesinstitutioner som havde lige præcis de kompetencer

påpege den bekymring som jeg deler med lo

lovforslaget vil medføre social dumping

hvordan ministeriet vil undgå social dumping og jeg fik

social dumping vil indgå i det videre analysearbejde

for social dumping mere alvorligt

vi vil fra sfs side arbejde for og samtidig opfordre til

også i det videre arbejde med forslaget sikres

tiltag som skal forhindre at udbuddet af uddannelser i udlandet medfører social dumping med disse bekymringer og anbefalinger

opmærksom på hvad vores bekymringer er men det skal jo heller ikke være sådan at vi ikke tør

ikke går men det er til syvende og sidst institutionen med de ydelser institutionen har der kommer til at betale altså er jo ikke nogen garanti i danmark er det jo også sådan at mange ungdomsuddannelser for eksempel bruger en væsentlig del af deres økonomi til at lave reklamer for

hvis man så ikke får det øgede optag man ønsker

regnskab og det bliver også eleven der i sidste ende kommer til at betale for det så jo vi er også meget

vi mener at danske uddannelsesinstitutioner skal bruge energi på at uddanne de elever der nu engang

institutionerne vi deler lidt den samme bekymring som

er sådan set de elever som

los bekymring for social dumping vi deler gymnasieelevernes og handelsskoleelevernes bekymring for at det her lovforslag vil betyde

det samme i udlandet så er det jo mere et argument for at vi måske skal gøre tingene på en anden måde og sige til uddannelsesinstitutionerne de penge i får til at lave uddannelser for

og biografreklamer og og så videre

når vi gør det så bilder vi os også nogle gange ind at vi er langt bedre til at lave uddannelser end vi måske er uddannelseskvaliteten i danmark er ikke så fremragende som vi går og bilder os ind så vi ser meget gerne at vi ser udad og også at vi begynder at sammenligne os noget mere med andre lande

ungdomsuddannelserne og også de videregående uddannelser

systemeksport af ungdomsuddannelser forudsætningerne for at man kan lave en sådan systemeksport er jo at der er en en efterspørgsel og at indholdet

det skal det såmænd nok være i nogle dele af verden når vi taler om de ungdomsuddannelser som er

her lovforslag men vi

med sådan en systemeksport hvad skal vi have ud af det her i danmark hvad skal de unge mennesker have ud af det hvad skal vi lære af det skal der opstå nye muligheder for danskere i forhold til at få ansættelse i udlandet skal

og således forbedre kvaliteten i danmark det er lidt uklart med det her lovforslag hvad det egentlig er vi skal have ud af

selvstændige uddannelser med indtægtsdækket virksomhed

det forudsættes at taxameterpenge ikke tages med

der er vandtætte skotter mellem de danske

uddannelser der jo betales af skatteborgerne

vil en offentligt finansieret institution kunne starte en uddannelse i udlandet uden at det betyder en investering og dermed øgede udgifter og risici der skal betales af skatteborgerne

ikke indbefatter de private udbydere af ungdomsuddannelser i danmark

for muligheden for at kunne eksportere uddannelseskoncepter der er anerkendt i danmark og officielt godkendte men vi mener også at en sådan eksport bør foretages af private aktører der jo så vil bære investeringen og risikoen ved sådan

alt for mange af de love som vedtages i det her ting

systemet som omdrejningspunkt uden hensyntagen til de borgere der skal betale for systemets udvidelse

sige her at jeg anser det som værende overvejende sandsynligt at skatteborgere i danmark med den her lov vil komme til at betale for investeringseventyr i udlandet sådanne investeringer vil blive foretaget af personer der så vidt jeg altså kan se her ikke udsætter sig selv for en økonomisk risiko og således øges den overordnede risiko

selvfølgelig for projekterne altså ja tak til eksport af dansk uddannelse nej tak til en model hvor det offentlige og dermed også skatteborgerne

ligger en fin tanke i l en hundrede og tres men den model der ligger på bordet her

og den investering kan jo også ligge i tid og mandetimer og det kan blive ganske bekosteligt og det er altså skatteborgerne der betaler og igen

økonomien skal gå i nul efter fire år men hvad nu hvis den ikke gør det så skal skatteborgerne betale alt andet lige

det være meget bedre hvis man sagde at

kunne sælges og videreføres af private aktører der så bærer

den risiko som der er ved at lave en investering

som jo ikke kommer skatteborgerne umiddelbart til gode det burde man i venstre som liberalt parti være ganske optaget af

når man lytter til diskussionen skulle man tro at

helt nyt at der slet ikke er nogen erfaringer med det men sådan er det jo ikke det er jo faktisk sådan at inden for de videregående erhvervsrettede uddannelser

er sikker på man også havde dengang men det

skelet til den lovgivning

har været i forhold til de videregående erhvervsrettede uddannelser og derfor

det muligvis kunne overbevise nogle af de partier der har været skeptiske om

er egentlig bare for at sige at det åbner en mulighed

vi har givet til andre videregående uddannelser og det giver også mening for

ikke mindst inden for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser som både tilbyder erhvervsuddannelser

række voksen og efteruddannelsesaktiviteter

blevet nævnt at jeg havde fornøjelsen af at være i spidsen

på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger

at etablere uddannelsessamarbejder når det er vietnam der er blevet valgt som

det dels fordi danmark har en historisk tradition for at samarbejde på uddannelsesområdet

danske virksomheder har slået sig ned i vietnam

medarbejdere med relevante erhvervsrettede uddannelser man har simpelt hen ikke erhvervsuddannelser sådan som vi har

de særkender vi har i danmark

vi har et veludbygget erhvervsuddannelsessystem herunder voksen og efteruddannelse

den måde vi arbejder med erhvervsuddannelser på

har muligheden for på de videregående uddannelser etablerer fælles samarbejder med uddannelsesinstitutioner i udlandet der kan udbyde uddannelser der har præcis den høje kvalitet

det giver også det andet at det er med til at de danske institutioner der udbyder uddannelser i udlandet og en af de store der gør det er

egne uddannelser i danmark fordi

giver mulighed for indtægtsdækket virksomhed i udlandet på uddannelser der er efterspørgsel efter

ikke mindst inden for det erhvervsrettede område hvor vi har en lang og god og stærk

uddannelsestradition med uddannelser af høj kvalitet men det giver altså også noget tilbage til de danske uddannelser

elever og studerende skal have med sig af kompetencer

på baggrund af kritiske høringssvar

været gode de har også betydet at der er gennemført nogle ændringer og præciseringer

er blevet præciseret på baggrund af

en præcisering af at et udbud af erhvervsuddannelser i udlandet skal være tilpasset modtagerlandets behov og vilkår de uddannelser der godkendes til udbud i udlandet vil ikke kunne godkendes til udbud i danmark og vil ikke automatisk være kompetencegivende i danmark det er blandt andet noget af det der kom på baggrund af drøftelsen med lo

forslaget om at godkendelse af udbud i udlandet af en hel erhvervsuddannelse gives efter fælles ansøgning fra institutionens

det vil sige at parterne er helt inde over sådan som vi kender det

en tredje ting der kom med er at vi også runder

det vil vi selvfølgelig ikke snige ind ad bagvejen med det her forslag lige præcis derfor

til erhvervsuddannelserne for at være helt sikre på at den

reu om at afgive indstilling

godkendes endeligt så vi har

synes at det er lykkedes med de ændringer

vi kan høre at nogle af de partier der er skeptiske måske kan overbevises hvis vi leverer gode svar på de

det her er faktisk en fantastisk mulighed for både at etablere gode danske uddannelser i udlandet og at være med til at internationalisere uddannelserne her i danmark

jeg mig til det udvalgsarbejde der kommer

en række

så efterfølgende kunne få godkendt i danmark og derfor indgå på lige fod med alle andre med en erhvervsuddannelse

jo i sidste ende være uddannelsen selv i forhold til den formue man har men det er lige præcis derfor at det er præciseret

liberal alliance der spørger i forhold til små private gymnasier

det er ganske urealistisk at forestille sig at de vil have den økonomi der skal til for

den proces der har været når man læser høringssvarene igennem kan man se at lo har afgivet to høringssvar først kom der ét høringssvar så var der en proces og så kom der et andet høringssvar kunne ministeren ikke hjælpe os alle sammen med lige ganske kort at forklare processen

at folketinget kun er opmærksom på det senest afgivne høringssvar fra

og det er også derfor der er en yderligere proces hvor rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser også kommer på banen på baggrund af de drøftelser har vi præciseret

siger at lovforslaget indeholder det som

følge efter med en dansk ungdomsuddannelse skulle

de danske skatteborgere får ud af at have

at danske skatteborgere ikke kommer til at betale

vi besøgte der begge to var inden for den grafiske industri og det som de begge to havde at

havde kunnet udvide deres virksomhed i danmark ved at de havde etableret sig i vietnam så det var plus plus

i danmark hvis ikke også de havde haft den globale del af virksomheden i vietnam

har grafiske erhvervsuddannelser som dem vi kender her og det betød at de ikke kunne få veluddannede medarbejdere inden for området

veluddannede medarbejdere til deres virksomhed og igen det er jo en af de gode ting ved globalisering

når det bliver gjort på den rigtige måde på den gode måde et bidrag til virksomheden i danmark ved at de også kan etablere sig

er en god business case altså om det er en rentabel investering set i forhold til

bære den risiko og den mulige investering

det ikke bliver danske skatteborgere der kommer til at bære både risici

gav dem et overskud på seks million kroner

jo faktisk giver en mulighed for at danske uddannelser via den indtægtsdækkede virksomhed

er behov for i udlandet og også er med til at internationalisere uddannelserne hjemme i danmark så er det så sådan i forhold til økonomien som jeg sagde før til alex ahrendtsen

til en indtægtsdækket virksomhed men det er rigtigt at i worst case i allersidste ende

og efterkalkulationer vil det

konsekvenser af et sådant forslag under den forudsætning at det ikke indebærer offentlige merudgifter

er i regeringen umiddelbart bekymret ved det forslag

nu heller ikke sikker på at de frie skolers foreninger vil være enige i den finansieringsmodel som ligger her det skyldes at resultatet af en sådan undersøgelse kan påvirke hele det eksisterende og vil jeg godt understrege velfungerende statslige tilskudssystem til de frie grundskoler samtidig vil det modarbejde det kommende lovforslag om indførelse af en ny taxameterbaseret

med de frie skolers foreninger

enkelte kommunes serviceniveau i form af udgifter til specialundervisning og på den måde desværre bryder modellen med princippet om

ensartet tilskud uanset skolens beliggenhed for kommunerne

kunne begrænse kommunernes styringsmuligheder på specialundervisningsområdet og derfor kunne medføre afledte kommunale merudgifter regeringen forventer at

om en ny tilskudsordning for specialundervisning på de frie skoler i næste uge med lovforslaget foreslås tilskudssystemet omlagt til en taxametermodel hvor der ydes tilskud med

en takst per specialundervisningselev på grundlag af en kendt historisk aktivitet taksterne fastsættes på de årlige finanslove og der er lagt op til at taksterne taksterne fastsættes efter indstilling fra foreningerne for de frie grundskoler at der er tale om en taxametermodel det vil sige hvor tilskud til specialundervisning ydes med en eller flere takster per specialundervisningselev indebærer en administrativ forenkling såvel for skolerne som for ministeriet i forhold til den nuværende tilskudsordning skolerne skal således fremover ikke indsende en enkeltansøgning til ministeriet og ministeriet skal ikke behandle enkeltansøgninger

det giver budgetsikkerhed for både skoler og ministerium budgetsikkerheden for skolerne giver dem bedre muligheder for at tilrettelægge den nødvendige indsats hvorved der tages hensyn til elevernes behov samlet set er det et godt lovforslag som der er stor konsensus om både politisk og med de frie skolers foreninger jeg

en lang tradition for at når vi laver noget på det område

dialog med de frie skolers foreninger og lige præcis specialundervisningen har vi altså arbejdet længe og grundigt

det beslutningsforslag der ligger her resultatet af undersøgelsen kan påvirke hele det eksisterende og velfungerende statslige tilskudssystem til de frie grundskoler samtidig vil det modarbejde det kommunale lovforslag om indførelse af en ny taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning

lavet i et tæt samarbejde men regeringen er dog indstillet på at foretage en undersøgelse som foreslået i beslutningsforslaget

hvordan modellen kan være udgiftsneutral for det offentlige analysen må i givet fald ske i et samarbejde med de frie skolers foreninger eventuelt også med kommunernes landsforening på den baggrund vil en undersøgelse have som udgangspunkt at kortlægge det nuværende finansieringsansvar og betalingstrømmene mellem kommunerne og de frie grundskoler når elever med særlige behov skifter til en fri grundskole og at undersøge eventuelle alternative modeller for specialundervisningstilskud til de frie grundskoler hvor kommunernes økonomiske tilskud til elever med særlige behov i folkeskolen følger eleverne

at få ministerens svar på er om ministeren ikke godt kan bekræfte

er systemet skruet sammen på den måde at de frie skoler

afsnører som jeg tror er ordet

til den almindelige undervisning og sætter i en pulje som man så kan søge af

fra den almindelige undervisning

socialt ansvar i forhold til de børn der har brug for specialundervisning og det vil sige at måde på et tidspunkt er en øvre grænse for

tåle at sige ja til

som vi jo har gjort i et tæt samarbejde med de frie grundskoler

at vi vurderer at det der vil komme til at ske dermed flytter lidt flere penge over til den pulje men man kan ikke helt sammenligne det

folkeskolen det er jo en diskussion om hvordan man fordeler midlerne

sige denne anklage i møde ved at sige skal vi ikke indrette det sådan at når

tage dem med derhen hvor de gerne vil have barnet går i skole så løser vi det anklage

så ofte rejser det må

det bliver omkostningsneutralt det har vi svært ved at se hvis det blev gennemført men det ændrer ikke ved at den del der handler om at undersøge det

jeg har ikke en principiel holdning om hvorvidt den ene skoleform eller den anden skoleform er bedre til at udvise socialt ansvar jeg

går meget aktivt ind i hvordan efterskolerne skal

de børn der har særlige behov det er et arbejde vi allerede er i fuld gang med derfor hilser vi også en debat

er vi skeptiske over for derfor støtter vi ikke forslaget men

at der er en konflikt når der så samtidig er nogle der siger at de frie skoler ikke tager

gerne høre ordførerens kommentarer til

ikke sikres at de her elever

det frie skolevalg og dermed også kan vælge en fri skole til fordi der faktisk

fordi omkostningerne for den enkelte friskole simpelt blive så høje

sige nej til at optage en elev med de her specielle behov fordi skolen

ud at finde en stor andel af de omkostninger der vil være

at jeg og socialdemokraterne er enige

til at

det en

dansk folkeparti bakker det op og er med i det og

stor glæde at være med i det det har været et fint samarbejde

en undersøgelse hun synes det er en god idé at vi får undersøgt

nej det vil hun ikke for hun synes det er et mærkeligt forslag og hun er fuldstændig uenig i præmissen

jo sagtens være og så samtidig støtte det her forslag

der står at vi pålægger regeringen at undersøge og det står

fordi vi ved at der er en forskelligartet praksis ude i kommunerne nogle gør det som vi gerne vil have ministeren til at undersøge andre gør det ikke

jo lidt ærgerligt for friskolerne derfor er er opgaven med det her forslag jo at lave en undersøgelse der finder ud af hvordan vi kan skrue det her sammen

at den undersøgelse viser at det slet ikke hænger sammen så ministeren kan jo bare sige ja til det her forslag hun står jo og siger at hun gerne vil lave den undersøgelse men så siger hun alligevel nej

per automatik siger nej til oppositionens beslutningsforslag

jeg håber en dag at man her i den her sal kan sige ja til oppositionens beslutningsforslag

præsenteret for en række beslutningsforslag men jeg håber da vi bliver lidt bedre til at

denne regering og de tidligere regeringer har været

dog ja til det her for en gangs skyld overrask os alle

en nyhed ministeren vender midt i salen

følge de pågældende børn og samtidig

de økonomiske konsekvenser af et sådant forslag under den forudsætning at det ikke indebærer offentlige merudgifter det er lige præcis her det er en markant ændring af den måde tilskuddet

så derfor er det ikke bare et spørgsmål om at lave en undersøgelse men et spørgsmål om at bryde med et kendt princip

at løfte deres sociale ansvar vi er fra radikal side enige med forslagsstillerne i at det er et problem at nogle frie skoler i dag føler at de er nødt til at sige nej til nogle elever fordi de ikke kan dække udgifterne til dem og i radikale venstre tror vi ligesom i venstre på

frie skoler kan have en særlig tilgang til undervisningen som er god for de her børn og derfor vil vi også gerne være med til at finde en løsning til gengæld er vi uenige med forslagsstillerne om midlerne fordi forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen en undersøgelse

i vores øjne dels ikke hænger sammen økonomisk

ønsker venstre at gøre en kommunal kan opgave til en skal opgave altså forpligte kommunerne til at lade det økonomiske tilskud følge de pågældende børn under den forudsætning at det ikke ikke indebærer offentlige merudgifter

sige til kommunerne at de skal give de penge de alligevel ville have brugt til de frie skoler

spørger man folk der er klogere på økonomiforhandlinger end jeg

at det ikke kan lade sig gøre fordi kommuner

for det andet og det synes jeg sådan set er den vigtige og gode grund så er vi i radikale venstre ikke vilde med

de frie skoler at de er uafhængige af kommunerne både pædagogisk

med den her model gøre de frie skoler afhængige af økonomien i den enkelte kommune og jeg har

i næste uge og som er udarbejdet i tæt dialog

med de frie skoler i radikale venstre

vil vi hellere være med til at løse udfordringen sammen med de frie skoler

derfor vores holdning at hvis der skal laves en undersøgelse skal det ske i samarbejde med de frie skoler

hører de frie skoler hjemme på finansloven og det ville derfor også være der vi så at man skulle finde en løsning det kan man jo gøre enten ved

øremærke en større del af de eksisterende midler som de frie skoler får

øge tilskuddet altså koblingsprocenten til de frie skoler det sidste ville være at foretrække men det kræver jo at man kan blive enige om det på finansloven

det var jo venstre der traf beslutningen om at skære ned på tilskuddet til de frie skoler

udgiftsneutralt og

vi har vores lov om frie grundskoler og vi også har vores lov om folkeskolen det skal vi værne om og derfor skal vi selvfølgelig også værne om at det er to meget selvstændige måder at drive skole på med hver deres styrke men fælles skal være at der skal være en mulig skole til alle børn og at man som

skal kunne vælge den skole til sit barn

jeg også synes at den her drøftelse i dag

vi har arbejdet meget med inklusion på hele folkeskoleområdet vi har arbejdet med timerne over og under ni timer og over og under tolv timer

er der nogle børn vi kan se risikerer at komme i klemme

har været elev der måske vælter på

får en senhjerneskade og hvor skolen må konstatere at med den økonomi skolen har er

i stand til at varetage det behov

efter det værdigrundlag som familien

folkeskolen de problemer der kan være og som jeg nævnte

familierne kan stå med er jo dem der ligger til grund for at det er vigtigt at vi tager den her drøftelse vi har alle sammen hørt at at de frie skoler

socialt ansvar så kan vi sige hvem er det der ikke gør det vi kender alle

nogen der gør det vi har haft drøftelserne om efterskolernes efterskolernes ottende og niende klasse de efterskoler som

meget glædeligt at der nu kommer et lovforslag fra regeringen jeg kunne så måske have ønsket mig

så kunne vi jo i fællesskab med de gode intentioner der er her også have haft en lidt mere samlet fremadrettet drøftelse

det beslutningsforslag der bliver fremsat her og det er ikke på grund af munterhed det er simpelt hen fordi vi har taget teksten seriøst

med så langt at vi synes det er vigtigt at undersøge undersøgelsen er i gang

set at sparke en åben dør ind for sf er det afgørende vigtigt at de her drøftelser

tæt samarbejde med skoleforeningerne sådan som jeg har læst teksten bemærkningerne til forslaget står der at man vil pålægge regeringen at undersøge hvordan

om at man med det her forslag vil undersøge hvordan man forpligter kommunerne det er der skredet er indtil nu har man

har besluttet at det var sådan man ville gøre det det

det er derfor vi ikke kan være med fra sfs side

vi støtter at der skal ske noget ja vi støtter at familier

vi siger nej til fuld liberalisering vi vil ikke være med til at pengene følger barnet og at det

at have et personnummer på et barn udløser en pulje penge og så kan man så rejse rundt med dem til sit barn det er vi ikke optaget af og vi

med på at vi pålægger kommuner

så vil det også betyde at det vil være en skal opgave og så vil det

og så er det noget der skal ligge på finansloven så ja vi inddrager vi vil gerne være med til at undersøge men vi vil ikke bryde med det princip der har været gældende indtil

om forældrene vælger den frie skolevej eller den kommunale skolevej for kommunen er det jo altså stadig væk kommunens barn

gennemsnitligt koster omkring tredstusind kroner for sådan et barn

man giver skoler i kommunerne og det er egentlig der vi sætter foden ned

i en kommune der nedprioriterer eller opprioriterer

sådan som jeg har forstået det lige nu på det ministeren siger om at man arbejder med en form for takstsystem socialt taxameter eller

velkommen men problemet er

at kommunerne skal

opgave fra en kan opgave til en skal opgave så så er der et krav om at der følger midler med og de gavner jo ikke nødvendigvis de børn der går i skolen

så de forældre som ønsker deres barn i en folkeskole eller i en fri skole ikke skal afvises på grund af økonomi

for at få tilgodeset det behov som barnet har alt hvad der kan understøtte det vil sf gerne være med til så

jeg vil sige jeg tror ikke vi har brug for så mange flere undersøgelser jeg tror vi har rigtig meget brug for handling sammen

til den her undersøgelse

meget klar fordi den også fortæller hvad vi skal undersøge når man undersøger noget

forpligter man sig jo ikke til andet end at undersøge man forpligter sig ikke til at sige ja eller nej man forpligter sig til at blive klogere og jeg går da ud fra at ordføreren gerne vil gøre sig klogere især når man tænker på at i nyborg er der så mange friskoler så ville ordføreren dog ikke sige ja til dette

så har jeg i øvrigt også redegjort for hvor vigtigt jeg synes det er at forældre kan få lov til at vælge den skole de synes passer til det værdigrundlag som forældrene nu har dannet familie på og som skal tilgodese børnene

de frie skoler ikke har råd fordi vi har et skævt tildelingssystem og det er det jeg har forstået

mener ikke der er grund til at lave en undersøgelse som den her den ville vi ikke have interesse i fra

der er nogle fri og privatskoler

skoleformer men det er jo ikke sådan at de frie skoler specifikt opretter skoler for børn med særlige behov der

have deres barn i en grundtvig koldsk friskole så kan der ske et eller andet med det her barn eller

udfordringer af forskellig slags de forældre skal selvfølgelig også have lov til at deres barn kan gå i den skole som man nu har valgt det er derfor vi skal have ændret

partierne bag det her beslutningsforslag har stemt for

som handler om at alle elever

med særlige behov kræver lidt mere økonomi og kræver lidt ekstra forhåbentlig kommer det ikke bag på nogen at vi i enhedslisten ikke kan støtte det her

fordi vi mener at konsekvensen af

vil være at man rent faktisk giver friskolerne nogle

som folkeskolen ikke har i dag og vi synes i enhedslisten

alvorligt problem jeg er sådan set enig med ordførerne

i forhold til at der ikke bliver taget ordentligt hånd

individualisere problemet på det her område og jeg mener

det er et kollektivt problem at vi ikke har et skolesystem

i enhedslisten at vi skal starte med at kigge på folkeskolen og sikre at problemerne bliver løst

gøre for at børn med særlige behov får det bedre i folkeskolen som er den skole der er vores alle sammens

om specialundervisning altså de elever som også har brug

eksempel tolv timer eller mere og som jo typisk er dyrere

integrere også i almindelige klasser

skole der fungerer dårligt så flytter man bare barnet vi mener at det handler om at gøre den skole hvor

lige sige at det da ikke

at det er fordi vi ikke bryder os om de frie skoler i enhedslisten det er for eksempel ikke os der har stået i spidsen for at lægge besparelser på friskolerne i genopretningspakken tværtimod

stemte vi imod det forslag som fru anni matthiesens

ud at finde omkring ethundrede og tredivetusind

en af de her elever med særlige behov på deres skole og de penge har de kun mulighed for

skrue forældrebetalingen op for alle elever

i enighed fjerner flere penge fra de almindelige elever

jeg vil bare gerne starte med folkeskolen og jeg vil gerne sikre at vi ikke

har med et særligt behov til et individuelt problem

gøre noget for eller for familierne men fordi det er dårligt for systemet

for de børn og bringe dem til den skole

vi kan sikre de bedst mulige vilkår

ved at sikre at der er en god økonomi i folkeskolen og ved at sikre

særlige behov er skifte skole

et andet sted er en skole hvor de har

har sat nogle alt for dårlige rammer op om inklusionen i folkeskolen

liberal alliance kan jeg forstå ikke at vi skal gøre det her til et individuelt problem som bare kan løses ved at man flytter barnet rundt fra det ene sted til det andet vi mener tværtimod der skal være lige muligheder

de bedste muligheder for at træffe gode valg for dem selv og

som omhandler børn med særlige vilkår

skal have de samme muligheder for et frit skolevalg som alle andre forældre også har de skal kunne vælge den bedste skole til deres barn

er nogle der af sig selv også specialiserer sig i

med særlige behov det kan være hørehæmmede det kan

eller andre ting hvor man særligt finder ud af at gøre noget for de børn og der er

selvfølgelig tage dem med derhen på den

forældre er jo dem der kender deres børn allerbedst og derfor

komme med barnet derhen hvor tilbudet er bedst så der skal ske en afklaring af barnet i kommunen men

det offentlige system skal give slip på ressourcerne sådan at forældrene kan tage dem med derhen hvor tilbudet er bedst

ministeren på området i dag men jeg vil sige

vi håber dog at det ender godt og at

den sociale omtanke for de her familier betyder at man ender med

med at give det fri og give magten tilbage til borgerne er typisk ikke noget man holder meget af i socialdemokratiet anklagen mod de frie grundskoler er ofte at skolerne ikke viser et socialt ansvar

socioøkonomiske sammensætning

også rigtigt at der er en økonomisk forskel for forældrene i forhold til at vælge mellem en fri grundskole og en

det er jo sådan at koblingsprocenten nu er kommet helt ned på en og halvfjerds procent den her regering har udsultet de frie grundskoler selv om den faktisk lovede at gøre noget andet og

der er mange forældre der ikke har økonomisk mulighed for at vælge en

tage pengene med hen på en fri grundskole det betyder altså at det er de andre børn i klassen der så at sige må betale for de særlige behov hvis en fri grundskole tager imod et barn med særlige behov og det er selvfølgelig ikke nogen særlig god situation at

gør at de skoler der allerede afsættes af kommunen kan tages med til

en fri grundskole vi synes det er absolut rimeligt at at familier med børn med særlige behov får de her muligheder

opskruning af koblingsprocenten sådan at man går

på firs procent hvis man lægger sig på firs

vil alle typer af familier i danmark kunne vælge en fri grundskole hvis det er det de ønsker man skal vælge den skole der er bedst til sine børn uanset om det er den ene

anden type skole og det kunne man jo gøre ved at sige til de frie grundskoler at de

kan få en plads på den friskole hvis man lavede sådan

ville de frie grundskoler være fuldstændig tilgængelige for alle typer af forskellige familier det synes vi er rigtig godt eftersom alle danske børn jo går i en grundskole vi har ikke rigtig tradition for det der med hjemmeundervisning i danmark alle danske børn går i skole og derfor skal alle danske familier selvfølgelig også have et frit skolevalg

og derfor er det det rigtige at vælge friheden og ikke systemtankegangen

nogle af de andre ordførere at jeg faktisk har arbejdet

i flere måneder jeg har arbejdet sammen med blandt andet også dansk friskoleforening privatskoleforening

og ikke mindst har jeg besøgt rigtig mange frie skoler

jeg kan sige at jeg blandt andet besøgte løgumkloster friskole som

på skolen som er i den her situation at skolen i dag

har råd til at han kan blive på skolen skolen skal hvert eneste år ud at finde omkring ethundrede og tredivetusind

have det barn på skolen

at når man får tildelt de en og halvfjerds procent i koblingsprocenttilskud

skal de frie skoler selv tage en del af

fra de almindelige børn

jo mere udhulet bliver

går væk fra de almindelige børn og det betyder at man reelt kun har mulighed for at skrue

der må vælge de frie skoler fra fordi betalingen bliver for høj

frie skoler jo et kæmpe socialt ansvar der er omkring en tusind fem hundrede enkeltintegrerede elever

der vælger at hjælpe dem på vej ved at sende nogle penge efter børnene for at sikre at de også kan fortsætte med at gå for eksempel på den frie skole og have det frie skolevalg

vælger at lade være med at sende penge med

det er utrolig vigtigt at vi finder en løsning

ikke helt man lever op til på det her område

kan risikere at blive tvunget væk fra den skole man måske ellers holder af at gå i

på bedste vis kan give den her form

jeg sige at hvis jeg skal finde noget positivt

jo også her har tilkendegivet at det er nødvendigt at få lavet en undersøgelse

og jeg kan også sige at jeg er helt sikker på at vi

de her ting og jeg er i fald helt sikker på at både

privatskoleforening også er klar til at komme

oplysninger og for den sags skyld bidrag til hvordan det her

kan løses

krydse fingre for at at hvis den nuværende regering ikke får det her gennemført

der sker et regeringsskifte og vi på den måde til den tid

kan sætte gang i den her undersøgelse

forhandlingen er åbnet den første ordfører i talerrækken er herre kim andersen fra

den bedst mulige konkurrenceevne sådan at vi kan sikre at vi har maksimal værditilvækst her i landet og de bedste forudsætninger for at skabe og fastholde jobs her i danmark vi har med det sigte indgået en række aftaler med den nuværende

sidste forsommer forsommeren to og fjorten indgik vi

som venstre var med i

giver jo nogle efterfølgende arbejdsopgaver for de involverede ministerier og de deltagende

nået til at skulle forholde os lovgivningsmæssigt til punkt to og halvtreds

når man laver en sådan aftale som jo det siger nummeret på denne del har rigtig mange elementer i sig så siger det jo faktisk også sig selv at der er noget der er vigtigere end andet at der er noget der fylder mere end andet lovforslaget her

og det vil sige at der skal ske ændringer i rigtig megen lovgivning det behøver ikke at betyde at det for konkurrenceevnen

jobskabelsen har den samme betydning men

i en situation hvor vi skal

og erkende det gamle ord om at mange bække små rinder en stor å derfor har

naturligvis også sin sin plads i sammenhængen lovforslaget tager først og fremmest sigte på

det drejer sig om afskaffelse af beskikkelsesordningen for dispachører afskaffelse af

for translatører og tolke og afskaffelse af maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstands og elinstallationsrapporter i huseftersynsordningen samtidig

at få dispensation til detailsalg på helligdage og ved mindre lokale arrangementer udeomkring i landet derudover foreslås det at ændre bestemmelserne i søfarendes ansættelsesforhold således at de store dele af ilo konventionen

arbejdsforhold der ikke i forvejen er med i dansk lov nu kan blive det sidst men ikke mindst så foreslås det at afskaffe den årlige kommuneredegørelse om erhvervsaktivitet

jeg vil allerførst gerne sige at

fra diverse tolke og diverse organisationer som har med translatører og tolke at gøre der har været kritik

vi har bragt det frem for ministeren og vi har drøftet den fremførte kritik vi har også haft møde i kredsen af aftalepartier og vi skal naturligvis lytte

og vi skal handle fremadrettet og langsigtet jeg er derfor også glad for at ministeren i i det lys har taget på sig at tage initiativ til at udbrede og kvalificere den internationale kvalitetsstandard der er på dette område det vil altså sige

at translatører og oversættere frem over i stedet for

gængs internationalt og som stiller en række specifikke krav op som man skal opfylde for

denne standardisering som dansk standard også er gået ind i arbejdet

at få udbredt til disse aktører jeg tror at

en fordel for en del af tolkene og translatørerne det vil være en nutidig blåstempling det vil være en certificering som ikke bare er et dansk fænomen men som kan bruges

også i en udenlandsk sammenhæng og i et internationalt perspektiv og det vil være være fornuftigt det vil kunne være med til at sikre de

kvalitet og signalere at man lever op til en nutidig målings og godkendelsesproces den den tilsvarende kvalitetssikring ligger ikke i den nuværende ordning for translatører og tolke

vi har samtidig også sagt til ministeren at

vi støtter den imødekommenhed og skulle

andre ting som ministeren måtte finde på at være imødekommende over for

vi bestemt lydhøre over for det de andre ting omkring søfarende og omkring huseftersynsordning og liberalisering af lukkeloven

er sund fornuft og det kan vi støtte fra venstres side og jeg skal så hilse fra den konservative ordfører som ikke kan være stede og sige at

de konservative er enige i de synspunkter jeg her har gjort gældende og derfor også vil være positive i

dansk industri siger det og danmarks rederiforening

nogle af de foreninger som venstre normalt læner sig op ad gad vide om

at sidde det overhørig og og støtter at man fjerner translatørordningen som vi kender den i dag og fjerner den beskikkelse der er i dag

og tilfredse med med hensyn til

skal jeg blankt erkende at der på et enkelt element i denne sammenkogte gryde lovforslaget jo er udtryk for har været meget diskussion og mange synspunkter og vi har lyttet og vi har læst og det er også derfor at jeg meget anerkender at

har noteret sig de synspunkter og argumenter og nu har sat sig i spidsen for

for disse brancher dette erhverv som som jeg tror er er mere fremtidsorienteret og og i virkeligheden rummer en bedre ramme fra translatørerne

at fjerne de barrierer der er for sund konkurrence så konkurrencen kan komme forbrugerne og virksomhederne til gode beskikkelsesordningerne er sådanne barrierer nu åbner vi op for en mere fri adgang for nye aktører så konkurrencen øges det bemærkes i den forbindelse at erhvervs og vækstministeriet har lyttet til den debat som ganske rigtig har været om afskaffelsen ministeriet vil tage initiativ til at udbrede og kvalificere den europæiske kvalitetsstandard på oversættelsesområdet så den i højere grad kan blive anvendt til at sikre kvalitet i oversættelsesydelser og for god ordens skyld vil jeg ikke undlade at understrege at kvaliteten i oversættelser ikke ligger i selve beskikkelsen men i den relevante uddannelse og erfaring et andet punkt er ændringen af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

sikre øget økonomisk aktivitet også i mindre samfund i forbindelse med festivaler byfester og andre arrangementer der foregår på søn og helligdage ved sådanne arrangementer vil turister og gæster blive mødt med lukkede butiksdøre hvis vi ikke gennemfører denne lempelse så har vi en ændring af bestemmelsen om søfarendes ansættelsesforhold offshoreaktiviteten er jo i kraftig vækst og nye typer

ansættelse ser også dagens lys her skal dansk lovgivning følge med udviklingen og sikre gode forhold for lønmodtagere og gode konkurrencevilkår for rederierne med ændringen af lov om søfarendes ansættelsesforhold gennemføres store dele af ilos konvention om søfarendes arbejdsforhold der ikke i forvejen er en del af dansk lovgivning ændringen af loven og opfølgningen i bekendtgørelse vil indebære at visse personkategorier der udfører opgaver om bord på skibe

være søfarende tillægges rettigheder efter lov om søfarendes ansættelsesforhold kun dele af loven vil gælde for personer som ikke har en arbejdsfunktion der vedrører den egentlige skibsdrift og som i kraft af deres ansættelsesforhold på land allerede er beskyttet på et tilsvarende niveau afsluttende kan jeg kort og klart sige at socialdemokraterne

af folketingets partier tilbage i juni måned to tusind og fjorten og det er også et lovforslag som dansk folkeparti

naturligvis også de forskellige delelementer som

er jo ikke ensbetydende med at man synes at alt det der er i lovforslaget

rigtig godt for det er jo rigtigt som der har været sagt at der har været en stor diskussion om specielt

ophævelsen af lov om translatører translatører og tolke og også ophævelsen af lov om dispachører

stilles nogle konkrete faktuelle spørgsmål som jeg

både anden og tredjebehandlingen her i i folketinget og selvfølgelig også i forbindelse med udvalgsarbejdet for

underlige kan man sige og jeg synes også hvis man kigger på de forskellige høringssvar der er kommet

speciel set i forhold til at alle parter sådan set

jeg anerkender jo at en aftale er en aftale og

også at vi som politiske partier skal

skal sørge for at man i forbindelse med den proces der nu

europæiske kvalitetsstandard som vi jo så prøver at synliggøre endnu bedre set i forhold til at de forskellige

for området skal have mulighed for at bruge den som en form for kvalitetsstempel og også som

en form for markedsføring af deres produkter men det er jo grundlæggende et problem synes jeg at

dem som sidder på den anden side af bordet

til ugunst for dansk konkurrenceevne så sent som i går aftes fik vi jo

ordførere på på forslaget også nogle kommentarer blandt andet

udtrykker stor betænkelighed ved det set i forhold til deres medlemmer så jeg synes vi skal tage kritikken til os og jeg synes også vi skal

at tage den med ind i det udvalgsarbejde som nu trods alt må komme frem til og med tredjebehandlingen lovforslaget indeholder også andre delelementer som jeg synes er rigtig fornuftige blandt andet

lov om detailsalg fra butikker hvor vi nu får mulighed for at lave en mere smidig dispensationsmodel således at man

på specielle udvalgte dage kan have åbent i de her butikker uden at man skal til at køre det helt store bureaukrati i stilling jeg husker stadig væk

giro ditalia der åbnede fra herning hvor den daværende erhvervsminister herre ole sohn måtte ringe rundt til alle erhvervsordførerne for

om det var i orden at de holdt åbent i skobutikkerne i herning

det her lovforslag får vi i hvert fald en mulighed for at det

at holde de her butikker i detailhandelen åben også på de her helligdage

lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom det er heller ikke en af de dele af den samlede vækstaftale som er groet i dansk folkepartis have skulle

det her med afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen vi mener faktisk at der med

en større risiko for at priserne

vil blive højere end de er i dag jeg ved udmærket at der er den frie markedskonkurrence og

ingeniørfirmaer som gerne vil lave de her huseftersyn men det ændrer ikke ved at der når man fjerner en maksimalpris

vil blive højere end den nugældende maksimalpris men det er en del af vækstaftalen og vi er selvfølgelig også med på præmissen om at

når vi får nogle ting igennem i en fælles vækstaftale så skal vi

også er kommet fra andre partier her i folketinget

kommuner og regioners udførelse af opgaver for andre myndigheder med med hensyn til ophævelse af en række

i forbindelse med kommuner og regioner og deres deltagelse i forskellige selskabsdannelser

afbureaukratiseret på det her område

et lovforslag vi er forligspartnere på og vi hilser det samlede lovforslag velkommen men vi synes også

om det er den rigtige model og der håber jeg selvfølgelig på de andre partiers deltagelse i at vi holder fokus på den del af

for dispachører som jeg har forstået vi har

det er måske lige lovlig meget at have et lovreguleret erhverv som der er tre mennesker

fjerner vi maksimalpriserne for elinstallations og tilstandsrapporter og det kan selvfølgelig godt lyde som om

tanken er faktisk at det skal give lavere priser

det meget tit den man kommer til at tage derude så i stedet for at det har været en maksimalpris er det næsten gået hen og blevet sådan lidt en mindstepris og det er jo ikke så smart så derfor

mener vi at det vil give billigere priser at man

udvider muligheden for at holde åbent på helligdage i forbindelse

mindre lokale arrangementer der er allerede i dag en lille dispensationsmulighed

det giver meget god mening at har man et arrangement ude i sit lokalområde

der også mulighed for at butikkerne kan holde åbent en sjælden gang imellem

translatørområdet oplever

vi støtter de her regelforenklingsting men jeg vil da godt sige i

har gjort indtryk at så mange og så forskelligartede interessenter har sagt at det egentlig ikke var så god

at ophæve ordningen det er også derfor at

være lige så godt eller måske bedre jeg tror

vi kan rent faktisk hvis vi her får gennemført noget fornuftigt

større sikkerhed for dem der bruger translatører

enhedslisten deltog i forhandlinger om ganske mange af dem og også endte med at støtte en pæn portion

vi behandler i dag som vi ikke syntes var fornuftig og derfor gik imod og derfor også vil gå imod det

socialdemokratiet radikale venstre dansk folkeparti sf

med translatørerne og det er selvfølgelig det

folk en beskyttet titel der hedder translatør jeg kan forstå på debatten

kvalitetsgodkendelsen af translatøruddannelsen er god nok så synes jeg bare man skulle forbedre den

en god idé at afskaffe autorisationen

det synes jeg i virkeligheden er en rigtig dårlig måde

må det jo også være en certificering af en art for det

er ubesvaret og jeg mener stadig væk at

har set et forslag i folketinget

så bred politisk opbakning fra

dem der har brug for det arbejde der bliver lavet inden for området

det er en rigtig dårlig idé at afskaffe

det er danske advokater det er ikke nogen af vores

også imod at man ikke har en eller anden form for klar certificering på området jeg skal ikke gøre mig klog på

der støtter det her forslag på nær

det synes jeg da alligevel man burde tænke en del over vi hvert fald lave et ændringsforslag så man får lov til at stemme om det og ikke bare gennemfører

den yderligere lempelse af lukkeloven jeg må sige

dagen efter jeg blev valgt til folketinget jeg ringet op af ekstra bladet der

fordi vi havde fejret vi var kommet i folketinget

det har vi været alle de andre gange lukkeloven er blevet behandlet her i folketinget fordi vi synes det er skidt for de ansatte at de ikke har nogenlunde rimelige løn og arbejdsvilkår arbejdsvilkår i det her tilfælde jeg troede faktisk ikke man kunne lempe lukkeloven mere men det er altså lykkedes at finde en lille ting ekstra at lempe det er hk handel så imod og det støtter vi dem fuldstændig i

at biskoppen over viborg stift er imod og det er igen en ven vi normalt

til det med maksimalprisen for tilstandsrapporter vil

noget skidt når man siger at folk skal have sådan en sag en rapport og så tro på at konkurrencen sikrer at man får den til en lav pris viser al erfaring at det ikke går ret godt så jeg vil også stemme imod den del af

vi stemmer imod alle alle elementerne og hele

sagde at vi var imod det her lovforslag det er vi ikke vi støtter det her lovforslag som blandt andet indeholder en yderligere liberalisering af lukkeloven

at man lige så godt kunne afskaffe den helt det der er tilbage af den men det tager man så et

det kan vi godt støtte lovforslaget afskaffer også maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter priskontrol er efter vores opfattelse altid en dårlig idé som giver mindre konkurrence og som andre ordførere også har påpeget betyder det ofte at markedsaktørerne lægger deres priser lige omkring

afskaffer også beskikkelsesordningen og autorisationsordningen for dispachører og

det kan vi også godt støtte autorisationsordninger er ofte med til at begrænse adgangen til et marked så der skal være nogle meget meget tungtvejende årsager til at man har

afskaffe dem ligger også i forlængelse

de anbefalinger som produktivitetskommissionen er kommet med og vi synes det er vigtigt at så mange af de forslag som produktivitetskommissionen kom med bliver gennemført på mange områder går det

der handler om produktivitet og dermed velstand og det er en udfordring vi synes er meget vigtig at

det er måske ikke lige afskaffelsen af de her ordninger der sådan

i forslaget er vi enige i

både at man får afskaffet maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af elinstallationsrapporter og også og der synes jeg at ministeren viser stor fleksibilitet og imødekommenhed at man får lidt mere fleksibilitet i forbindelse med lukkeloven altså at man hvis en provinsby en købstad har en speciel begivenhed

så det synes vi godt vi vil

diskussionen om translatørerne

selvfølgelig ved den aftale der er indgået med regeringen men

man kan jo altid blive klogere igen vi stemmer for forslaget står ved forslaget men ud fra de tilkendegivelser

hvilke konsekvenser det vil få for hele translatørbranchen altså at det ikke bliver nemmere men mere besværligt

bliver billigere men dyrere

måde vi har liberaliseret det her område på det kan gøres smartere det kan gøres bedre det

en autorisation som translatør som

det vil vi meget gerne have men hvis det bliver for besværligt for virksomhederne at bruge translatørerne hvis det bliver meget dyrere og mere besværligt så har vi jo ikke vundet noget ved det altså meningen med det

nemmere mere ukompliceret og billigere at få en translatør ind over en autoriseret oversættelse jeg er generelt imod at nogle bestemte faggrupper har monopol på nogle bestemte typer opgaver

i det her tilfælde synes jeg bare at alle de argumenter vi har hørt

fra så godt som alle uden undtagelse

så kan det jo være at vi politisk ikke har indgået den her helt rigtige aftale så kan jo være at vi ikke har været

den del om translatørerne en gang til for at se

vedtaget sidste år

når man skal sætte gang i produktiviteten og øge konkurrencen på hjemmemarkedet og andre steder

at jeg hører at næsten alle partier minus enhedslisten

ind for fri konkurrence

kommer i nærheden af det her

hvor vi skal

ikke så velegnet men i princippet er det ellers rigtig godt

og det er ved at blive en vane

set rigtig godt med konkurrence på nær lige her og det er også den modtagelse vi har fået i

var noget om sagen da man nu begyndte at diskutere det her men

sådan at man kan få en sådan titel ved at man har en bestemt uddannelse og

indsender sin straffeattest og en kopi af sit sygesikringsbevis

der egentlig ikke nogen der derefter tjekker hvordan man bruger den titel men man sørger så for at der er andre der ikke kommer ind på markedet

er en kvalitetssikring af tolke

men man kan mene at det er en teknisk forhindring for at der kommer andre aktører ind på markedet

sikre på at det kommer til at foregå på en kvalitetsmæssigt

og der været lydhøre også over for alle de svar der har været givet

at finde ud af at bruge den standard der findes i forvejen

vi på den måde sørger for at dække de bekymringer der har været

partier for at man konstruktivt har medvirket til så

hvor godt og fornuftigt det er at kunne samarbejde i folketinget jeg

en henvendelse fra den konservative ordfører herre brian mikkelsen

konkret eksempel hvor der var en by der ønskede at at afholde et arrangement men hvor man så rendte ind i at lukkeloven havde forbudt

det så også giver anledning til og det glæder mig da at enhedslisten endnu en gang kan få lov til at stemme imod

og der er mere tilbage så hvem ved

at stemme imod og være imod lukkeloven

med alt fra biskopper til dansk erhvervsliv så

har været så er det kun regeringspartierne der har udtalt sig positivt om den sag andre partier har sagt at de vil stemme

det har de jo aftalt at de vil gøre men de har alle sammen udtrykt sig kritisk over for præcis det element burde ministeren ikke reflektere lidt mere over det at alle dem der nu skal stemme det her igennem for

ved også i fællesskab at tage det skridt at sikre kvaliteten det er jo også synes jeg en god og konstruktiv måde at arbejde på så på den måde mener

et flertal i folketinget bakker op

og hvis det virker som om

få nogle flere ind på markedet sådan at vi kan få øget konkurrence det er rigtig godt for virksomhederne

så alt i alt synes jeg kun at der er noget positivt at sige

basal indlånskonto gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet modernisering af regler for indsendelse af årsrapporter udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer med videre og gennemførelse af blandt andet boligkreditdirektivet og som sagt gennemsigtighedsdirektivet

komme i detaljen med det her ved en første behandling en enkelt ting vil jeg dog nævne det er den mulighed som lovforslaget lægger op til i forhold til at vækstfonden skal kunne investere i virksomheder på færøerne og i grønland det vil jeg gerne fremhæve som noget som jeg opfatter som meget positivt som en nyskabelse

rigsfællesskabets samarbejdsrelationer

en række konkrete virksomheder i grønland og på færøerne og dermed være med til at kunne skabe værditilvækst og beskæftigelse i grønland og på færøerne det synes jeg er rigtig positivt ellers er hovedintentionen

og virkningerne af lovforslaget at

det vil give nogle infrastrukturforbedringer som fremmer den økonomiske udvikling forbrugerne vil som nævnt få ret til en såkaldt basal indlånskonto for et meget beskedent beløb der vil komme en forenkling og en modernisering af en række regler til gavn for

forbrugerne der vil blive større klarhed over vilkårene for

der vil være en harmonisering af eu reglerne som sikrer ens vilkår på tværs af eus medlemslande og

konkurrenceforholdene her og så altså som nævnt de nye finansieringsmuligheder for virksomheder i grønland og på færøerne det er er godt og fornuftigt og vi er positive over for forslaget og vil arbejde konstruktivt med det i udvalget og så skal jeg bare slutte af med et lille suk og sige at

være at vi snart skulle til at have en lille pause for detailreguleringen på det finansielle område

man rundtomkring hvor man skal implementere de her ting er ved at være en smule

rettigheder og vilkår og også øger virksomhedernes gennemsigtighed for offentligheden forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed er centrale principper når vi ønsker at udvikle et velfungerende finansmarked hvor borgere kan få sikker adgang til rådgivning og kredit når de ønsker at investere i deres bolig eller kan føle sig trygge ved at deres forsikringsselskaber investerer deres penge bedst muligt og med størst muligt afkast samtidig skal vi identificere og lempe unødvendige byrder for virksomhederne så de kan drive forretning på den mest effektive måde uden unødige omkostninger disse målsætninger ligger blandt andre til grund for dette lovforslag jeg synes særligt at der er fire elementer i lovforslaget som fortjener vores opmærksomhed

del der handler om forsikringsselskabernes mulighed for at investere i infrastruktur selskaberne er forpligtede over for forsikringstagerne til at foretage nogle langsigtede investeringer med de højest mulige afkast forsikringsselskaberne har en særlig interesse i netop sådanne investeringer fordi de

som selskaberne efterspørger samtidig mener vi at investeringer i infrastruktur er til samfundets fælles bedste både fordi en velfungerende infrastruktur øger effektivitet

fremme den økonomiske udvikling i et bestemt område på det andet element der bør fremhæves er ændringen af gennemsigtighedsdirektivet som navnet indikerer

drejer det sig om ændringer af et eu direktiv som skal sikre større gennemsigtighed inden for handel med blandt andet værdipapirer ændringerne består blandt andet i at ophæve kravet om aktieudstederes offentliggørelse af en periodemeddelelse i løbet af de to halvårsperioder i et regnskabsår ligeledes at forlænge fristen for offentliggørelse af halvårsrapporter og at udvide kredsen af finansielle instrumenter hvor der er flagningspligt og ikke mindst finanstilsynets mulighed for at offentliggøre sanktioner imod fysiske personer og ikke blot juridiske personer som hidtil disse tiltag har blandt andet til formål

lempe byrderne for virksomheder særlig de små og mellemstore og at sikre kendskab

holde øje med de finansielle virksomheder end dem jeg har nævnt her det er essentielt for et effektivt og funktionelt samfund at erhvervslivet får de bedste muligheder for vækst samtidig med at forbrugerne er beskyttet mod misbrug på den måde sikrer vi bedst en stabil økonomi med muligheder for fortsat vækst og på den baggrund skal jeg meddele at socialdemokraterne støtter

af de her delelementer i det her lovforslag som ikke er særlig positive for

en basal indlånskonto og det deler vi selvfølgelig i dansk folkeparti det er en rigtig god idé at sikre

indlånskonto men vi synes jo også at det skal være en gratis

femten kroner er ikke mange penge det medgiver jeg gerne men

digitaliseringen vi skal per lovpligt have

en e boks og vi skal være alle mulige mærkelige steder vi skal agere elektronisk

vi

muligt at lave en model hvor det naturligvis

den danske lovgivning så vi synes man skal arbejde videre med

som der står i lovforslaget enten bliver

et meget lille gebyr altså hvorfor den

todelte tilgang til det hvorfor ikke bare sige at den politiske diskussion er lukket ved at det skal være en gebyrfri model

nogle præciseringer af den rentetrigger som

specielt i forhold til de korttidsforrentede realkreditlån

i forhold til det lovforslag som vi fik igennem sidste år her i folketinget

de to forskellige direktiver gennemsigtighedsdirektivet og

boligkreditdirektiv og dem støtter vi altså ikke i dansk folkeparti skulle jeg hilse og sige vi synes ikke at eu skal blande sig i den måde

forvaltningen af det i danmark vi synes at de danske regler

egne af danmark hvor det er svært at få et realkreditlån jeg blev ringet op af en fra

har ydet lån til halvtreds forskellige bolighandler alting bliver registreret som det skal det kan gå via en revisor og det kan

formaster sig til

nemt når man så overbebyrder dem med endnu flere detailkrav

unyttige og som ikke vil give nogen som helst

være på de pågældende pantebreve jeg synes jo bare det er fantastisk at der er nogle folk i danmark der overhovedet

fast ejendom i vores landdistrikter når vi kan se at

handlingslammede fordi vi har mange steder hvor realkreditsektoren ikke vil gå ind med den samme investeringslyst så jeg synes jo at det her lovforslag

spænder ben for en række sunde initiativer en række sunde måder at finansiere på

synes ikke at eu skal skal gå ind og blande sig i det med de her to forskellige direktiver så er der det med hensyn til forsikringsselskaber som skal have øgede beføjelser set i forhold til at kunne at kunne projektere udføre opføre eje og drive

ejendomme og infrastruktur her i danmark

meget fornuftigt men der er mange forskellige ting i det her lovforslag

at det måske som nogle sagde er alt godt fra havet men der er altså også nogle af de her ting som ikke er særlig spiselige heller ikke hvis man kan lide fiskeretter så vi kan ikke støtte lovforslaget sådan

hvor de har ret til at få en form for hævekort

altså med et maksimum gebyr på femten kroner om måneden det mener vi faktisk er et rigtig rigtig godt sted

der simpelt hen var mennesker som praktisk talt ikke kunne få en konto i danmark og det var jo helt urimeligt så vi synes det er rigtig godt at vi har fået det her med i det lovforslag så er der en præcisering af rentetriggeren og det er en mere teknisk præcisering præcisering hvor

var lovens hensigt nemlig at beskytte låntagerne mod uforholdsmæssigt store rentestigninger der er

at alle kreditgivere kommer under finanstilsynet at der er

så er der ændringer af gennemsigtighedsdirektivet hvor vi

blandt andet letter nogle administrative byrder og sikrer mere gennemsigtighed

at finanstilsynet skal offentliggøre påbud

juridiske personer men også fysiske personer så der er en vis risiko for at blive hængt

hvis man ikke opfører sig ordentligt og det er jo også tit med til at give gennemsigtighed så alt i alt kan radikale

som et fremskridt om end jeg

at det her forslag ligger et fornuftigt sted og regeringen har jo valgt at

ville vi i hvert fald være glade for det jeg synes at

vil vil være et problem

forsikringsselskabernes mulighed for at eje og drive infrastrukturprojekter og i øvrigt kan jeg kun se at der er forbedringer

det her forslag og derfor støtter vi

ret til at kunne få udbetalt penge for eksempel fra det offentlige men også fra andre kilder

det nu bliver stadfæstet at sådan skal det være at folk kan have en indlånskonto og

synes stadig væk at det er et stort problem

jeg fordi når det offentlige skal udbetale penge

så skal man have en konto og i det hele taget kan man ikke fungere i det her samfund uden at have en konto når når det er så basalt for et

at blive pålagt at den her ydelse bare skal være gratis men de skovler penge hjem på gebyrer og alt mulig andet

fra borgerne i det her land i almindelighed

til bankerne og det forstår jeg også at ministeren gerne må og ministeren må jo korrigere mig hvis det

derfor vil jeg da bestemt sige til ministeren at vi jo må blive enige om at selvfølgelig skal det her

en gratis service til borgerne

jeg skal lige vende tilbage til det med kun indlånskonto for det er jo heller ikke helt tilfredsstillende men altså

for en gratis konto hvis ikke regeringen går med til det så synes vi at alle pensioner kontanthjælpsydelser og andet der udbetales af staten skal hæves

hundrede og firs kroner om året for ellers er det jo en skat

vi siger og det har vi så gjort at man skal have en konto for at kunne få de ydelser man har ret til fra det offentlige pensioner

samtidig siger at i øvrigt skal du betale en hundrede og firs kroner for at få pengene udbetalt jamen så bør vi hæve alle ydelserne

jeg ved godt at nogle mener at en hundrede og firs kroner ikke er meget

ikke har ret meget eller næsten ingenting er

og firs kroner også en slags penge men også rent principielt at jeg synes det hvis vi siger at folk

den ene ting det største problem der i virkeligheden er i lovforslaget når vi snakker om at have mulighed for en basiskonto er at der ikke er ret til at få tilknyttet betalingsservice til det

man kan jo ikke betale penge i det her samfund hvis ikke man er tilmeldt betalingsservice

et monopol der er ejet af to udenlandske kapitalfonde plus

er jo kapitalfonde som i virkeligen bestemmer over betalingsservice og de bruger det som en pengemaskine det gjorde bankerne også før de solgte det til kapitalfondene og de havde gjort

gebyrindtægten fra betalingsservice var blevet fordoblet over få år og

de betales af de mennesker der har betalingsservice det burde vi regulere

til det der provokerede mig lidt da jeg læste forslaget

står lige pludselig at dem der har en basal konto

gå i banken og betale deres regning det må vist være længe siden at ministeren har været i en bank for at betale en regning altså man bliver den grad tørret af gebyrer når man skal betale det der i gamle dage var gratis da det hed girokontoen

jo tørret i den grad og det er altså en del af det milliardbeløb jeg talte om før og så siger man til folk

de kan jo bare gå ned i banken og betale de kan hæve pengene nede i banken og så gå ned til posthuset og betale et eller andet kæmpebeløb for at få lov til at betale et betalingskort det synes jeg altså også er et kæmpemæssigt problem

det skal jo være sådan at folk har mulighed for at kunne betale deres regninger

det er en problemstilling som jeg synes man springer alt for let hen over vi ender nok med at stemme for forslaget uanset hvor meget vi får det forbedret eller ikke forbedret men vi synes der er nogle punkter

millioner danskere skal have sådan en konto og det

ligner otte hundrede og ti million kroner

basiskonto eller den her model som regeringen lægger op til

at indføre den her betaling frem for at de som i dag har det som en del af deres service

betaler måske for at have visakort eller andre ting tillægskort debetkort og alt det andet

som er løbet op i beløb der er langt større end det der blev nævnt før jeg tror i virkeligheden at bankerne helst er fri for at have fattigrøvene

derfor de ikke har indført det her for lang tid siden de fik jo så mange tæv da de indførte gebyrer som danske bank og andre begyndte at gøre og

dog tilbyder vi alle en gratis eller billig konto det

det var en god idé og derfor så skriver de at det er en god

jeg tror ikke det er fordi de synes det er en guldgrube

en lovgivning som siger at de må tage femten kroner om måneden for en almindelig indlånskonto

så vil lægge det beløb oveni

vil synes at det er en kærkommen mulighed for at tage ekstra gebyrer ind og der er det så jeg siger at hvis der er fire millioner mennesker der skal have en basiskonto i danmark jeg tror de fleste

at lave regnestykket jeg tror bare de fleste af os betaler mere i gebyrer end en hundrede og firs kroner om året for de ydelser vi har

konto må ifølge lovforslaget højst koste en hundrede og firs kroner om året

i det foregående lovforslag afskaffede regeringen maksimalpriser i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter nu indfører man så maksimalpriser i forbindelse med

at man siger at alle skal have ret til en indlånskonto så mener vi sådan set at det må være staten der betaler den regning

at man sagde at man lettede skatten for alle som skal have sådan

men vi synes sådan principielt at hvis staten pålægger nogen en udgift så må staten også afholde udgiften det her lovforslag

i høringssvarene og regeringen anerkender

ret store omkostninger og det skal jo ses i sammenhæng med den øvrige regulering som er blevet påført den finansielle sektor

man skal jo være opmærksom på at

at regningen bliver sendt videre til forbrugerne for eksempel i form af højere gebyrer lovforslaget indeholder også nogle ting som vi sådan er positive over for for eksempel det her med at

reglerne for refinansiering af realkreditobligationer

en virksomhed som er med til at skabe konkurrence i sektoren

det vil vi gerne have et helt konkret svar på samlet set er vi altså lidt skeptiske over for det her lovforslag men vi vil følge

og så må vi se hvad vi ender

vi stadig væk skal blive ved med at indføre og implementere i forhold til den finansielle verden jeg synes at det som vi har brug for i det danske samfund

nogle kraftcentre nogle muskler som vil være med til at sikre vækst i samfundet der er et spirende opsving på vej der er en lillebitte optimisme og der sker nogle relativt positive ting i det danske samfund

jeg taler ikke her om at der er en egentlig kreditklemme i det danske samfund lige nu men jeg taler om at det

er at vi har en finansiel verden som vil være med til at

der er den største forhindring for det hvis man snører den finansielle verden for meget ind hvis man kommer med for meget regulering for mange krav

lavet dansk lovgivning som har skabt mere soliditet mere substans også i den finansielle verden

altså tid til at stoppe op tænke sig om og reflektere over om det ikke er på tide at vi ligesom måske tænker at gå den anden vej og se på om der er områder vi kan deregulere

hvor vi kan gøre det lidt nemmere at være finansiel

forslaget her lægger jo op til yderligere regulering og igen at gøre det lidt sværere at være finansiel virksomhed nu implementerer man jo nogle direktiver som vi for øvrigt er positive over for men men

for at man kan være med til at være en muskel i forhold til at investere i vækst i samfundet

den debat igennem ganske mange år hvor

om mennesker

overhovedet havde retten til og muligheden for at kunne få en konto

også de blev omtalt som uønskede kunder

var rigtigt fordi det hang sammen med at

noget som gav det enkelte pengeinstitut noget større overskud det må man jo erkende

håber jeg haft den opfattelse at det er uværdigt og ikke i orden for et samfund at at man nægter nogle mennesker

en aftale med branchen har medført

tiden i dag skulle have været brugt lidt mere på at rose branchen end på at skælde dem ud

have beskæftiget sig med bankerne om end kritisk igennem mange år

bliver nogen stor overskudsforretning for noget som helst pengeinstitut i den her verden

det bliver det jo nok ikke

kommer til at betale for at de giver den samfundsmæssige håndsrækning at alle mennesker får lov til at have en basal konto

står at de skal opkræve femten kroner de kan gøre det

jeg lagde mærke til at

betalingsservice tilknyttet den her basale indlånskonto

teknisk muligt i dag men det bliver det fra to tusind og seksten og så vil det ske

betalingskontodirektiv så så derfor

seksten hvis man har en basal indlånskonto

boligkreditdirektivet og andet jeg jeg forstod godt at det var kritisk

pointen i alle spørgsmålene men vi vil forsøge at besvare

ikke genkende de problemstillinger der her blev

venstres ordfører og konservatives ordfører jo vægt på at man skulle passe på med for meget lovgivning over for pengeinstitutterne og den finansielle verden

at man støtter de direktiver som vi implementerer

jeg tænker også det var meget fornuftigt at vi indførte

vi laver en korrektion i forhold til en tidligere aftale så det bliver mere præcist kan man vel heller ikke være imod

er noget overflødigt her men det er jo sådan og det tror

det store komplekse lovgivningsarbejde i og omkring den finansielle sektor som oprydning oven på hele

komme til at se fremover er nogle korrektioner de steder hvor vi måske ikke

forbedringer hvad vi nu engang kan finde på

ikke være således at vi i samme omfang som vi

belaste branchen med mange af de her nye typer af forslag

understrege at det har været nødvendigt fordi vi skal have nogle afgrænsede og ordentlige spilleregler

den finansielle sektor for hvis det først går galt i den finansielle sektor

kun galt for dem det går galt for os alle sammen det er

mærket i fem seks år i træk indtil

som vi nu har på dagsordenen

dankortet bliver brugt og sådan at den teknologiske udvikling også

det modsat jo flere der bruger betalingsservice jo mere stiger gebyret og det synes vi altså også at der skal gøres noget ved så hurtigt som overhovedet muligt det er virkelig et sted hvor

vil henvise til hvor vanskeligt det egentlig er

som vi ser det i øjeblikket med den hastighed hvormed de elektroniske betalingstjenester ændrer sig så er det jo langtfra sikkert at det er betalingsservice der er et

medie om nogle få år i forhold til den måde hvorpå vi betaler så det kan jo være at den teknologiske tekniske og herlige internationale udvikling med videre faktisk medfører at det bliver billigere

hvert fald glæde os over

vi kan sidde derhjemme i dag og betale tingene frem for at stå

i kø på posthuset så er det muligt var billigere dengang hvor herre frank aaen stod i kø på posthuset jeg glæder mig nu

at kunne overføre penge til andre på den billigst tænkelige måde er ikke en del af kontoen og det synes vi er en stor fejl for det kan nemt koste meget mere end de femten kroner om måneden som det nu bliver en mulighed for bankerne at kræve op

som jo har haft problemer med at få en almindelig konto i en bank og gå ind og hæve

eller stikke et

jeg tror ikke at folk som ellers beflitter sig med at tilmelde sig betalingsservice og lave diverse elektroniske

er i den samme kategori mon ikke de har mulighed for at lave en helt normal bankforretning

nok og hvis folk ikke kan få en

forstår jeg godt frustrationen lovforslaget her skal så være med til at fjerne nogle af de hindringer som i dag kan være med til at

bredbånd i danmark forslaget udspringer konkret af eu direktiver noget har rod i et beslutningsforslag som vi selv har fremsat fra venstres side

den aftale om turisme som et bredt flertal i folketinget indgik sidste

gennemføres eus såkaldte infrastrukturdirektiv som skal sikre bedre adgang til såkaldt passiv infrastruktur det betyder altså at andre aktører kan gøre brug af eksempelvis tomrør som allerede ligger i jorden dermed mindskes de omkostninger der er i forbindelse med at rulle bredbånd ud og det vil betyde at flere danskere kan få en ordentlig bredbåndsforbindelse der skabes bedre mulighed for koordinering af anlægsarbejder såkaldt samgravning krav om forberedelse af infrastruktur til bredbånd i nye og nyrenoverede bygninger og adgang til eksisterende infrastruktur i bygninger det lyder måske alt sammen en kende teknisk

men det er altså små skridt der hver især gør det lidt lettere at få rullet bredbånd ud til flere det reducerer teleselskabernes omkostninger i forbindelse hermed

fremme af konkurrence og forbedret investeringsmiljø på bredbåndsområdet det væsentlige ting nemlig bedre konkurrence til gavn for forbrugerne og forbedrede muligheder for at fremme investeringer for der er brug for investeringer for at sikre at udrulning finder sted og vi må jo desværre konstatere at investeringerne på det danske telemarked er faldet de senere år

tages initiativer der trækker i den anden retning

række af de initiativer følges der op på med dette forslag ved at justere erhvervsstyrelsens beføjelser om såkaldt ikkediskrimination det betyder at udbydere med en stærk markedsposition kan blive pålagt en række krav om dokumentation så andre udbydere også kan tilbyde nye detailprodukter som måtte opstå det er ikke noget helt nyt for allerede i dag har erhvervsstyrelsen

blandt andet at lave en såkaldt suspensionsperiode men de ændrede beføjelser skal sikre en forbedret konkurrencesituation i forhold til de gældende regler som der står i

kan der dog være tale om særdeles indgribende beføjelser og jeg har noteret mig at det vil kræve relativt meget før denne mulighed bringes i anvendelse og det giver god mening generelt har vi i danmark krav om fusionskontrol hvis selskaber

den gældende omsætningsgrænse har dog vist sig ikke at være tilstrækkelig på teleområdet hvorfor der med forslaget lægges op til sektorspecifik fusionskontrol vi har fra venstres side selv tidligere

et beslutningsforslag på samme område

støtter naturligvis den del af forslaget her

men dog med den bemærkning at det udgangspunkt der var i venstres beslutningsforslag og det vi har påpeget er at det er problematisk hvis der ved fusioner sker en koncentration af infrastruktur for det skyldes at et væsentligt element i telepolitikken i danmark siden nitten ni og halvfems har været at fremme det der hedder infrastrukturbaseret konkurrence og derfor har det været

sigte med ønsket om fusionskontrol

undgå at man ved fusioner og

sikrer en en større mængde infrastruktur til det største selskab og dermed svækker den infrastrukturbaserede konkurrence og derfor lægger forslaget op til at

er det altså en mulighed med det her forslag hvor det hidtil har krævet en omsætningsgrænse på over hundrede

for virksomheder hvis ikke de ejer infrastruktur og det kan jeg sige

er modellen skruet helt rigtigt sammen det vil vi gerne kigge nærmere på endelig udmønter

helt præcis den del der giver kommunerne mulighed for at tilbyde turister adgang til gratis altså skatteyderbetalt wi

har det været vigtigt at kommunerne ikke selv skal kunne agere som teleselskab men har mulighed for at købe en løsning af en privat udbyder for at forhindre at dette tilbud til turister svækker investeringsviljen på det private marked

synes vi der er fundet en fin balance i forhold til at tilbuddet begrænses til en times varighed om dagen

en risiko for at det såkaldte gratis læs skatteyderbetalte tilbud fjerner lysten til at investere

dermed risikerer det at hæmme udbygningen af mobil og bredbåndsnettet i danmark som vi jo ellers har brug for

i eu regi med fælles regler blandt andet det der bliver kaldt

er det et forslag som vi i venstre mener trækker i den rigtige retning

er alle problemer så løst med dette forslag nej der er fortsat brug for yderligere initiativer for at sikre bedre mobil og bredbåndsdækning i danmark og det er vi klar til fra venstres side men vi støtter som sagt forslaget da det er et skridt i den rigtige retning og jeg lovede at sige at det konservative folkeparti også

netop at fremme bedre bredbånd i danmark ved at forbedre og udnytte allerede eksisterende muligheder lidt bedre end det vi gør i dag vi hører ofte at hurtigt internet i hele danmark er afgørende for væksten i samfundet og vi er i regeringen enige i den betragtning og vi arbejder hele tiden på over for teleselskaberne at stille de rette krav og indgå i de rette samarbejder netop for at blive endnu bedre forsynet med bredbånd

og så håber vi at erhvervslivet følger op lovforslaget har tre dele

der er plads til det mod betaling naturligvis og på den måde udnyttes ressourcerne bedre og omkostningerne bringes ned når infrastrukturen udvides det er dyrt at udvide bredbåndsinfrastrukturen og derfor skal vi gøre hvad vi kan for at

lettere med lovændringen hvor selskaber fremover skal kunne købe sig ind på ledig plads hos hinanden håber vi at infrastrukturen bliver udvidet hurtigere med lovforslaget udvider vi også fusionskontrollen på telemarkedet telemarkedet er jo helt særligt ved at der ikke er ret mange spillere på markedet alle oplever at

er høje omkostninger ved at etablere infrastruktur og at det tager lang tid før investeringer er tjent hjem igen det er nødvendigt at sikre god konkurrence på markedet ingen er interesseret i at vi ender med monopol vi finder det er nødvendigt med særlig kontrol af fusioner også selv om det er mindre selskaber der indgår i fusionen blandt andet fordi den infrastruktur man får med i et opkøb eller en fusion kan være betydelig mere værd end det omsætningen viser den tredje del af lovforslaget er at kommunerne kan tilbyde turister en times gratis

om dagen internettet er en del af fremtidens turisme og derfor er det oplagt at turister i danmark også skal have adgang til det ikke desto mindre er det vigtigt at det ikke kommer til at gå ud over de private teleselskaber derfor er der lagt vægt på at udforme loven så kommunerne ikke konkurrerer med

teleselskaberne og at kommunerne naturligvis skal betale teleselskaberne

til rådighed erfaringerne fra helsingborg hvor man et stykke tid har haft en lignende model er at det ikke har haft negative konsekvenser for teleselskaberne og derfor er jeg også tryg ved at det kan fungere i danmark det klare budskab regeringen sender med dette lovforslag er at vi lægger os i selen for at udvide og udvikle den digitale infrastruktur i hele danmark

det så op til erhvervslivet at fortsætte deres gode arbejde med at skabe en digital infrastruktur i verdensklasse vi skal have god og solid internetforbindelse i hele landet og forslaget her trækker os i den rigtige retning socialdemokraterne støtter naturligvis forslaget og samtidig skal jeg oplyse at de radikale

aftaler om både om vækstplaner og turisme så på den måde kan

selvfølgelig støtter lovforslaget da vi jo selv er med i de aftaler

udnyttelse af passiv infrastruktur som skal ske på tværs af

skal kunne rulles fibre igennem kloakker eller hvis det er vandselskaber igennem

de har det er naturligvis med til at gøre det billigere i forhold til at man ikke skal bruge så mange penge på graveomkostninger som

er den helt store omkostning når man nu graver hurtigt bredbånd ned i jorden

i hvert fald håbe på men der er dog en ting som jeg vil nævne som en ting vi gerne vil

igennem udvalgsarbejdet for

bekymrer og det er at man med det her forslag også giver adgang

teleoperatør kan få adgang til en anden teleoperatørs

infrastruktur altså et eksempel

putte deres netværk rundt i de samme tomrør og det tror jeg da kan være en bremse i forhold til investeringer

så kan det altså være en bremse for det

booste nyt internet ud i de områder så ved jeg godt at

kan få betaling for det men det gør jo trods alt

at man får variable omkostninger i stedet for nogle store tunge investeringer som det trods alt er

investere i bredbånd

mindre incitament til at investere men det er så noget jeg gerne

godt tiltag at man giver adgang til passiv

rigtig positiv i dansk folkeparti det er noget vi tidligere har behandlet beslutningsforslag om sådan som venstres ordfører også nævnte det

er udmærket at man får udvidet rammerne for

kan få hegnet ind at det kan have stor betydning hvis der kan være små selskaber som har en betydelig infrastruktur men måske ikke har

kundegrundlag eller en stor omsætning

have et problem i forhold til hvis det er en ledende markedsaktør som køber de her selskaber så det er fint at man får det med igennem fusionskontrollen

turismen som udmønter dele af den vækstplan der er lavet for dansk turisme som vi er med i fra

den giver mulighed mulighed for at kommunerne kan stille

til rådighed en time om dagen per enhed

også skal have relation til international turisme

der har været efterlyst efterlyst fra kommunernes

det synes vi da er godt og det er jo med til at gøre danmark mere attraktivt for turisterne jeg må dog sige

så må håbe at det er turismemål som

lidt dårlig oplevelse for en turist hvis det er noget der måske

balancegang i forhold til at det ikke skal ødelægge

sat i gang med de rammer der er nu og så må man jo evaluere senere hen om

eller to timer men grundlæggende er jeg med på at det at det

er fuld og fri adgang i store byområder fordi det ødelægger markedet fuldstændig men med de ord kan

omkostningerne så vi forhåbentlig får udrullet fiber til flere danskere derudover styrker vi fusionskontrollen på telemarkedet og det kan vi jo også bifalde fra radikal side så vi sikrer at også små fusioner ikke forvrider konkurrencen sidst men ikke mindst får kommunerne mulighed for at stille wi

til rådighed for turister og det støtter vi også lovforslaget er en udmøntning af to brede aftaler og vi vil her til slut gerne takke de øvrige partier i folketinget for det gode samarbejde

plejer at sammenligne os med for eksempel sydkorea

ud og med stor hast er en for sf absolut prioriteret opgave det gode ved det her forslag er jo som andre har nævnt men

også det at man faktisk i særlige tilfælde kan bruge andre

blev gjort til et problem sådan som jeg har forstået forslaget og sådan som jeg har forstået vores aftale handler det jo ikke om at man kan være fribytter

skal slippe billigere

jo ikke konstruktionen det er jo ikke tankegangen i det men det er tankegangen at vi skal være rationelle når vi ved at vi har problemer med at få nettet ud i yderområderne så er vi nødt til at være rationelle

eller systemer og det støtter jeg meget for

ikke sikker på at vi kommer ud i yderområderne og det tror jeg alle partier faktisk er enige om og det ved jeg alle partier er enige om at vi skal gøre hvad vi kan for

var så det med turismen jeg kunne godt have ønsket mig at man var lidt mere large end blot at give den her time

meget mere jeg tror at det turismemæssigt er meget fornuftigt

og jeg tror at det er noget som i løbet af få år bliver så efterspurgt at vi kommer til at lave det om men så kan man jo sige som jeg ved andre politikere har sagt før mig at så kan vi altid lave

tomrør ud for at dække de her selskaber fordi de kan se der kan være en

og snylte for en variabel omkostning

langsigtede store investeringer men stadig væk kan dække de samme kunder så er min frygt blot at så vil energimidt lade være

det område fordi andre selskaber kan komme ind på samme tid

blot det jeg gerne vil have belyst yderligere i udvalgsarbejdet for jeg er

have en forsikring for at det ikke er det modsatte der sker for jeg kan godt frygte at man ikke vil ud i de områder hvis man åbner for at konkurrenterne samtidig

accepteret at på bornholm skal det offentlige

vil sige kommuner og

burde være sådan i hele landet nu prøver vi så at få selskaberne til at samarbejde og vi prøver at undgå at der bliver monopol

forsvarsmekanismer imod markedet som altså her

så fornuftigt sammenlignet med vandrør sammenlignet med jernbane sammenlignet med alt muligt andet er det jo netop fordi vi har et offentligt monopol på områderne at det

fungerer fornuftigt og billigt og til alles glæde tænk sig hvis vi skulle have tre vandrør liggende ved siden af hinanden eller hvis vi skulle have dobbelt jernbanespor ja det kan være en god idé særlig i nordjylland men altså flere selskaber der har deres egne jernbanespor det ville være tåbeligt men det har vi altså alligevel her når det gælder infrastrukturen inden for it området inden for

accepterer vi at der skal være forskellige jernbanespor det er sådan set

legekammerat som finansminister formanden for folketinget

fordi han dermed også solgte hele kobbernettet

vores moderne kommunikationsmidler

nogle ting der er så vigtige for samfundet i sin helhed at vi sørger for at det er det offentlige der

skal man ikke være så håndsky over for det er faktisk det der nogle gange giver enormt store fremskridt og gør det til den bedst mulige pris og den bedst mulige kvalitet

var bare den enkelte kommentar men vi er jo med i aftalerne om det her

turisme som la ikke er med i det er det element som giver kommunerne mulighed for at tilbyde gratis wi

vi synes principielt at det er dårlig stil at man i et sådant lovforslag som indeholder elementer fra forskellige aftaler

det sammen i ét lovforslag det synes jeg ikke man bør

kan jo tvinge os til at stemme for noget som vi ikke har været enige i

med gratis wi fi for kommunerne burde pilles ud af

de bekymringer som dansk folkeparti også har rejst om incitamentsstrukturen

hvis andre kan få lov til

det er nogle ting som vi gerne vil have belyst i udvalgsarbejdet men vi er selvfølgelig positive over for den del som vi er med i

kun grund til at glæde sig over jeg vil sige at

der vil det jo blive indrettet sådan at

at der hele tiden vil ske investeringer derude

yderligere eksempler og andet gør vi det gerne i forbindelse med udvalgsarbejdet men

her i folketinget vedtager vi en lovgivning som rent faktisk bliver forvaltet og administreret ude i virkeligheden

nogle helt helt centrale ting i den forbindelse

undervurdere i to tusind og fire vedtog vi her i folketingssalen lov om retssikkerhed og en del af den lov består i at den siddende justitsminister en gang om året skal fremlægge en skriftlig redegørelse til folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen så hvis man skærer ind til

en opgørelse over offentlige myndigheders brug af de undtagelsesbestemmelser vi blandt andet har til at foretage kontrolbesøg på privat område i virksomheder og andre områder uden for retsplejelovens bestemmelser

retsplejeloven der normalt regulerer

jo anmelder altså spørgsmål om retskendelser

de her områder gør sig særlig gældende i forhold til beskæftigelsesministeriet skatteministeriet miljøministeriet erhvervs og vækstministeriet og fødevareministeriet som alle har en række kontrolmyndigheder inden for deres respektive forhandlingsområder i den her forbindelse er det jo vigtigt

boligens ukrænkelighed og grundlovens § to og halvfjerds siger boligen er ukrænkelig husundersøgelse beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post telegraf og telefonhemmeligheden må hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse alene ske efter en retskendelse

i folketinget indeholder en lang række områder hvor der altså eksisterer undtagelsesbestemmelser altså nogle særegne undtagelser hvor myndighederne så alligevel med folketingets velsignelse mener at det tjener et godt formål at man kan krænke boligen uden retskendelse det ses eksempelvis når arbejdstilsynet kommer uanmeldt på besøg i en virksomhed

der er altså rigtig mange eksempler på at disse særegne undtagelser anvendes og derfor skylder hinanden at diskutere

man sige grundlovshjemlede undtagelser i retssikkerhedsloven fra to tusind og fire er der opstillet nogle regler og retningslinjer for hvordan og hvornår myndigheder må føre kontrol

det giver jo ganske god mening det er blandt andet regler om at

så begrænset som muligt reglerne kan dog fraviges i en række tilfælde

hvor især hensynet til hvorvidt tvangsindgrebet gennemføres ville forspildes

den debat er det også relevant at kigge lidt på § to i retssikkerhedsloven fra to tusind og fire der blandt andet fastsætter at de her tvangsindgreb kun må anvendes hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige

indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med indgrebet det er altså vigtigt at holde sig for øje for det er den regel der skal sikre at tvangsindgreb

opnå det samme resultat ved et mindre indgribende

både fordi fremmødet her i folketingssalen var begrænset og fordi regeringspartiernes retsordførere ukritisk udtrykte stor begejstring for den redegørelse der rent

udtalte at han havde svært ved at forberede sig til en debat om hvor så mange ministerier var involveret

om

jeg kom til at trække lidt på smilebåndet er at

en sen aftentime hvor den sådan set fortjener lidt opmærksomhed for det handler om nogle ret vigtige bestemmelser

om et stigende antal husundersøgelser

som blandt andet er indeholdt i i redegørelsen faktisk er der ethundredetusind af de her eksempler hvor man laver kontrol uden retskendelse og hvor grundlovens § to og halvfjerds altså siger

de her særegne undtagelser man kunne

var det der er tiltænkt med grundlovens § to og halvfjerds da man skrev den tænketanken justitia konkluderer efter deres gennemgang

området i to tusind og fjorten at retssikkerheden er blevet udvandet og at nogle grundlæggende frihedsrettigheder

respekten for

en udvikling hvor man desværre langsomt tager skridt i retning af at give myndigheder flere beføjelser og det er bekymrende

tanken da man lavede de her lovgivningsmæssige hjemler i retssikkerhedsloven

se på om der er sket et skred på området og

man falde over to områder der er særlig interessante

ganske væsentlig stigning og

ført til flere sager flere politianmeldelser så er det tilsyneladende ikke tilfældet

proportionalitet i den måde fødevarestyrelsen og fødevareministeriet laver deres kontrol på det bliver man nødt til

jeg også skat og bad justisministeren om at forholde sig til det problem at skatteministeriet ikke ville opgøre hvor mange kontrolbesøg de har

jeg så godt kvittere og sige at hvis man kigger på redegørelsen

er skat nu kommet så langt at man nu opgør om

de her indgreb er varslede eller uvarslede men man nægter fortsat at opgøre

vi har en lov der er vedtaget i to tusind og fire som klart pålægger ministerierne

boligens ukrænkelighed grundlovens § to og halvfjerds uden retskendelse

også bekymret for at der fortsat er en vækst i antallet af eksempler hvor myndigheder benytter sig

de her særegne undtagelser som folketinget

mener det er vigtigt at vi her i folketinget får den grundlæggende retssikkerhedsmæssige debat om

er en grund til at grundlovens § to og

for at praksis ikke skrider med med de ord

skal jo ikke være nogen hemmelighed at liberal alliance synes at der er alt for vidtrækkende muligheder

forskellige former for tvangsindgreb

større gennemgang ud over bare

som vi selvfølgelig ikke er særlig

så derfor forestiller vi os faktisk at man på et tidspunkt kunne igangsætte et større arbejde for at se hvilke regler der er gældende hvad for nogle der er en legitim grund til at holde fast i og hvad for nogle vi kunne afskaffe igen jeg tror at da man lavede bestemmelserne i grundloven i sin tid

det bare var en blankocheck til at lave tvangsindgreb i forhold til stort set hvad som helst altså der er jo ingen

give mulighed for at lave nye tvangsindgreb

måske også efter et folketingsvalg hvis det går sådan som

for sådan en redegørelse og i i den forbindelse

det her med

private ejendom man skal passe på ikke

tvangsindgreb hvor man

man specielt skal se efter men der har tilsynet normalt en forklaring på

hvad det er der er galt og der er da heller ikke kommet

hvor mange situationer

været uvarslede og varslede

som vi ser det et spørgsmål om hvor mange

til at der kommer en politianmeldelse og det er fordi der er noget

skal koncentreres der hvor man kan forudse at der er nogle problemer

forretningens eller virksomhedens beholdning og den slags

problemer og man går ikke bare ud

nu laver vi en masse tilsyn for at få nogle gode tal der er man nødt til at se på hvor

unødigt og det tror jeg heller ikke

unødigt men kun lave indsatsen der hvor

mistanke om om at der kan

tager det til efterretning og jeg skal ligesom venstre beklage at

måske været på sin plads at

gøre mig klog på det der kan være mange undskyldninger for at man ikke lige kan være her jeg skal ikke klandre nogen af mine kolleger for ikke

være til stede da jeg selvfølgelig ikke kender årsagen til det der er altid en gyldig årsag til

og følger udviklingen og ser hvordan

det bliver næste gang og så går vi selvfølgelig ud fra

sådan at der bliver færre anmeldelser og og påbud

kraftig stigning i antallet hvis ikke den forebyggende indsats

blive færre anmeldelser og det vil jo være et stort skridt fremad

jo foretaget høring i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen her

er ikke ikke mindst sket på en række

et betydeligt antal årlige kontrolbesøg

tale om forskellige forvaltningsområder i al væsentlighed peger høringssvarene på at der ikke generelt

problemer med anvendelsen af reglerne i

praksis der bliver dog nævnt tunge arbejdsgange

det tilbagevendende problem med lidt negative

helt overraskende men det gør de altså

kan rejses væsentlige spørgsmål i forhold til den praktiske anvendelse af

når jeg siger at

tidligere der har kun været få indsigelser fra de berørte virksomheder og der har også kun været få tilfælde af indvendinger i forhold til varslede eller uvarslede kontrolbesøg det blev nævnt specifikt i

det ikke giver mening kun at have varslede besøg

sikre på at fødevarekontrollen

de nye bestemmelser der blev vedtaget i to tusind og fjorten om

har til brug for omtalen af eventuel ny lovgivning foretaget en høring af samtlige ministerier hvor de er blevet

områder er vedtaget ny lovgivning om forvaltningens adgang til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen en række ministerier har i deres høringssvar til

har så givet nærmere oplysninger om hvor det er sket

inden for nogle overordnede tilfældegrupper

i forhold til videreførelse af hidtidige bestemmelser der er også blevet udvidet anvendelsesområder

selvfølgelig også ses i sammenhæng med den lovtekniske gennemgang af andre ministeriers lovforslag

i justitsministeriet hvor ministeriet

med udgangspunkt i princippet i grundlovens § to og halvfjerds som nævnt af venstre

at der ikke unødigt affattes bestemmelser der giver myndigheder adgang til at foretage tvangsindgreb og dermed skaffe sig adgang til privat

det vil også fortsat gøre sig gældende jeg takker for debatten

selvfølgelig helt opmærksom på de mere principielle spørgsmål heri som